maria reumert gjerding

martin lidegaard

for rettelse af fejlagtige sundhedsdata som vi skal diskutere i dag det er jo en væsentlig debat som jeg tror optager os alle på tværs af partier men det

det er vigtigt at have fokus på forskellige hensyn og ikke mindst på patientsikkerheden det foreslås i beslutningsforslaget at det i særlige og enkeltstående tilfælde skal være muligt for borgerne at få slettet oplysninger i journalen retten foreslås begrænset til meget graverende fejl og kun efter ansøgning til en sagkyndig myndighed det er jo med de gældende regler ikke muligt og tilladt at slette oplysninger i en patients journal og det skyldes at patientjournalen tjener som et arbejdsredskab for sundhedspersonalet og

en fejldiagnose så kan en sådan også have ledt til en forkert behandling og derfor er det også vigtigt at man ikke har en ufuldstændig dokumentation hvis patienten efterfølgende ønsker at klage over forløbet og klage over de diagnoser såvel som beslutninger der er blevet truffet journalen skal dokumentere og sikre kontinuitet i behandlingen af patienterne og journalen skal også danne grundlag for information til patienten ligesom journalen skal kunne fungere som et internt kommunikationsmiddel og arbejdsredskab for personalet i sundhedsvæsenet journalen udgør som også nævnt en vigtig del af dokumentationen og

derfor kan det også have betydning i sager om myndighedstilsyn med autoriserede sundhedspersoner og i forbindelse med for eksempel straffesager det er vigtigt

rigtig vigtigt for regeringen at vi har

herunder også eventuelle muligheder for fremtidig sletning af decideret fejlagtige oplysninger hvis det bredt gøres muligt at slette fejlagtige oplysninger i

kan man frygte at det kan få en række uheldige konsekvenser der kan være en reel risiko for at behandlingsforløbene fremstår ufuldstændige eller misvisende og det kan få negative konsekvenser for et igangværende behandlingsforløb eller en eventuel fremtidig klage eller erstatningssag det kan også få betydning for en eventuel retssag om arveforhold eller adgang til at bestride særlige arbejdsmæssige funktioner eller stillinger

også være en risiko for misbrug af en sletningsmulighed

forskellige interesser derfor er det også væsentligt at vi holder patientsikkerheden øverst også når vi skal diskutere det som vi i hvert fald fra regeringens side gerne fremadrettet vil diskutere

oplysninger som efterfølgende kan have

for diskussionen om eventuel sletning i fremtiden

vi har naturligvis alle sammen en interesse i at oplysningerne i patientjournalerne

er så korrekte som muligt derfor er det også allerede i dag muligt at rette eller tilføje i patientjournalen så fejlagtige oplysninger kan berigtiges hvis det er nødvendigt men det sker ikke

at man sletter de tidligere oplysninger og det er netop af hensyn til patientsikkerheden det sker på en måde

den oprindelige tekst bevares

har foretaget berigtigelsen hvornår den er foretaget og under hvilke rammer betingelserne sikrer også at det fremadrettet kan ses hvad fejlen bestod i og at man derfor altid vil have fuldt overblik over patientens

klage over et afslag på en berigtigelse

det er også baggrunden for at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget som det foreligger vi synes det er for bredt og for upræcist formuleret og har for lidt fokus på

patientsikkerhed men vi vil gerne fra regeringens side se nærmere på de muligheder der er for at slette decideret fejlagtige oplysninger i patientjournalerne

blandt andet debatten i dag var nogle konkrete sager fra efteråret

fejlagtige oplysninger kan være stærkt krænkende

også bedt sundheds og ældreministeriet om at iværksætte et arbejde

uden at det går ud over patientsikkerheden det skal altså være juridisk

der skal også være national ensartethed på området det vil også kræve at vi får fundet en model

giver et tilstrækkeligt værn mod misbrug af ordningen derfor er det også vigtigt at vi bruger den tid der skal til for at undersøge hvordan

til at kunne håndtere eventuelle sletninger af decideret fejlagtige oplysninger det kan koste ressourcer også fordi en eventuel anvendelsesmulighed skal kunne

derfor er det vigtigt at vi får undersøgt det her

det er et arbejde som som regeringen nu igangsætter og som også er baggrunden for at vi ikke umiddelbart kan støtte beslutningsforslaget som det ligger fordi vi mener at det skal undersøges nærmere

jeg vil rigtig gerne holde udvalget nærmere orienteret og ser frem til en god drøftelse

patientsikkerheden som altid skal være i centrum også når vi taler om ukorrekte oplysninger i

det her forslag det er rigtigt at vi får den her problemstilling belyst og debatteret politisk patientjournalerne er jo sundhedspersonernes arbejdsredskab hvor man samler alle oplysninger om patientens sygdom udredning behandling og så videre journalen bruges jo som kommunikationsramme for skiftende medarbejdere i sundhedsvæsenet og også under de forskellige indlæggelser og kontakter borgeren måtte have med sundhedsvæsenet journalen skal sikre opsamling og kontinuitet om netop

og de som har med patientens behandling at gøre

i journalen patienten har også selv ret til at læse

i patientjournalen beslutningsforslaget omhandler den meget uheldige situation hvor for eksempel lægen får noteret noget absolut urigtigt og eventuelt stærkt krænkende oplysninger i journalen altså groft fejlagtige data

kan bringe patientens retssikkerhed i fare

sådanne oplysninger ikke fjernes heller ikke selv om

patienten og eventuelt den læge der har noteret i journalen måtte være enige om at det er en fejl andetsteds i journalen kan

skrives at det ikke er korrekt men det er jo sådan at journalen er

et fortløbende dokument og hvad man man først har læst

har man læst og så skal man måske først meget senere i journalen se en berigtigelse af noget er forkert

der skal søges den sikreste mulighed for at vi i fremtiden får lavet om

man i helt særlige situationer kan få slettet

oplysninger som står i patientjournalen jeg kunne have ønsket at vi i sundhedsudvalget havde fået en drøftelse af den her problemstilling inden beslutningsforslaget

fået nogle konsekvenser men også nogle udfordringer belyst inden da jeg håber rigtig meget

har sagt at vi nu i udvalget får en drøftelse og som

styrelser under sundhedsministeriet med både

sundhedsdatastyrelsen og patientsikkerhedsstyrelsen

kunne være oplagte steder at placere en sådan juridisk instans og kontor som kan tage sig af vurderingen af de her helt

virkelig væsentligt at få sagt at det

er et spørgsmål om uenighed om

en læges tanke eller holdning det er helt særlige tilfælde hvor det er kompromitterende

patient sådan må det ikke være men vi skal også sørge for og det er derfor det skal være helt særlige tilfælde at patientjournalen kan blive et kontinuerligt dokument som sikrer dokumentationen for behandling og udredning netop for at

bliver holdt i hævd hele vejen igennem fra socialdemokratisk side ser

som ministeren har fremlagt er den rigtige vej at gå og derfor vil vi frem mod en eventuel viderebehandling af

forholde os meget konstruktivt men også kritisk til at

en mulighed for at man kan slette helt urigtige oplysninger som måtte være

blevet defineret ud fra en

journaloptegnelse

været i forhold til patienten

nogle observationer og

derfor er det også vigtigt som andre

både i forhold til om det er

står i bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

er det nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen skal

sådan måde at den oprindelige tekst bevares det skal fremgå hvem der har foretaget rettelsen eller tilføjelsen og hvornår

af de oplysninger der er ændret ved at rette eller tilføje fortsat være tilgængelig det lyder jo

man kan rette i den men der er så de her tilfælde som

og indeholder stærkt krænkende oplysninger

mands vedkommende betyder det at man skal gennemlæse fire sider med journaloptagelser for

komme til den beskrivelse og de få sætninger der siger at

er på sygehusene og i behandlingssystemet læser fire sider fremad for at læse at

en indføring i den nye platform man er ved at lave og

at vide hvordan man kan bruge det system og hvordan nogle oplysninger kan gemmes man kan ved at

at man skal starte forfra på en journal og læse alle oplysningerne igennem

klogere på hvordan vi kan bruge vores data i fremtiden så det ikke kun

dybt krænkende men også nogle af de rettelser der er

jeg synes det er rigtig vigtigt at vi får den her debat og

sikre retsstillingen både for personalet

sikre at nogle oplysninger der ikke

kan ved jo netop fra vores

møde i går at det er muligt og i fremtiden

og ikke alt det udenom så jeg glæder mig til

understrege at vi i venstre ser patientjournalen som et dokument med både stor og væsentlig betydning og en sikkerhed for både patient og behandler der er ingen tvivl om at jeg har stor sympati med drengen som er hovedpersonen i dr dokumentaren stemplet i journalen og som jo danner baggrund for beslutningsforslaget her det lyder jo som om der vitterlig er sket en fejl i hans tilfælde men vi skal holde tungen lige i munden og vi skal være meget varsomme med som politikere at lovgive på baggrund af enkeltsager

betyder det så at vi ikke skal se på om det gældende regelsæt er optimalt

det gør det ikke og det vender jeg tilbage til når vi i venstre ikke mener at man skal åbne helt op for at kunne slette sundhedsdata så er det jo fordi det kan have utilsigtede konsekvenser for os i venstre

afgørende at patientsikkerheden er i centrum skal vi opretholde patientsikkerheden må en patientjournal ikke blive et levende eller flydende dokument der må og skal være en fast ramme registreringen af den enkelte patients sundhedsdata er et middel til at sikre at patienten får den rigtige behandling og bliver udredt korrekt det er jo også en sikring for patienten i det tilfælde hvor der for eksempel er sket en behandlings eller en medicineringsfejl og hvor patienten ønsker at søge erstatning man skal kunne gå tilbage og se hændelsesforløbet åbner vi først op for at man kan slette oplysninger i patientjournalen

så risikerer vi at vigtige oplysninger går tabt oplysninger som kan være afgørende både sundhedspersonalet men også for patienter

det skal bare ske på en måde så man ikke slører eller sletter

allerede er noteret i journalen på den måde sikrer vi jo både patienten og sundhedspersonalet men som jeg nævnte tidligere

er vi i venstre åbne for en diskussion af hvorvidt vi har

jeg har stor forståelse for at har man som patient fået journalført åbenlyst eller indiskutabelt fejlagtige oplysninger i ens journal ja så kan det synes hensigtsmæssigt at man i enkelte og afgrænsede tilfælde kan rette fejlen det kan for eksempel være at der er journalført en dom som man ikke har fået og som kan have betydning for ens videre forløb

er skrevet data i journalen som i virkeligheden tilhører en anden patient

eksempler som kunne være en overvejelse

man er uenig med lægen eller man ønsker en tidligere diagnose slettet så vil det ikke være muligt at få slettet alle oplysninger der er jo allerede i dag ganske gode muligheder for at man kan tilkendegive hvis man for eksempel er uenig med den læge som skriver ens journal fra venstres side vil jeg gerne tilkendegive at vi meget gerne i

synes det er meget bredt men det er også fordi der ikke er anvist finansiering til det sagkyndige organ som forslagsstillerne ønsker men som sagt

for at se på mulighederne for at justere lovgivningen og i ganske særlige tilfælde åbne for at der er mulighed for at man kan slette fejlagtige oplysninger såfremt vi kan finde en model

i patientjournaler netop fordi patientjournaler er et rigtig vigtigt redskab men

jo fordi vi også godt kan høre at det er et generelt problem

også gerne sige at vi i enhedslisten helt klart støtter de intentioner der ligger

er her alle oplysninger tilgår

kan deles mellem de behandlingsansvarlige sundhedspersoner

er det også af hensyn til patientsikkerheden fuldstændig afgørende at man ikke bare kan gå ind at ændre eller slette i en patientjournal

en væsentlig sikkerhed i forhold til den videre behandling men det er det også af hensyn til et eventuelt erstatningsspørgsmål derfor skal man selvfølgelig ikke bare kunne gå ind at ændre i en patientjournal

fordi vi netop oplever eksempler på at helt graverende og fejlagtige oplysninger

de kan ikke bare slettes de kan rettes i dag men det betyder konkret at de fejlagtige oplysninger fortsat står øverst i patientjournalen og at man skal langt hen i journalen for at finde den eventuelle rettelse der måtte være

kunne få en fejlagtig opfattelse

det kan føre til fejlbehandlinger og det kan også føre til en fejlagtig stigmatisering det må altid være sådan at retssikkerheden for den enkelte borger

derfor skal urigtige oplysninger der kan være til direkte fare for den enkelte borger ikke arkiveres samme sted som rigtige oplysninger

op for muligheden for at kunne give adgang til at slette det skal selvfølgelig være helt afgørende at der er enighed mellem den behandlingsansvarlige der har lavet fejloplysningen og patienten

her er tale om graverende fejl hvis de forudsætninger er til stede bør det altså være en mulighed at kunne gå ind at rette oplysninger eller slette oplysninger i en patientjournal i dag er det sådan at det igennem sundheddk er muligt at spærre for adgang til journaloplysninger men dels kan den spærring relativt let ophæves af den sundhedsfaglige medarbejder dels kan man alene spærre for hele journalen

det er ikke noget der burde kunne ske men det sker det sker af mange forskellige grunde

travlhed eller der kan være alle mulige andre grunde til det

hele tiden arbejde på at minimere risikoen for fejl men vi må konstatere at risikoen er til stede derfor er det helt fornuftigt at vi indføjer en mulighed for at slette graverende fejl i patientjournaler især fordi det ellers kan gå ud over patienters retssikkerhed og behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet derfor støtter enhedslisten intentionerne i

bemærkninger der i øvrigt i dag er faldet omkring forslaget kan blive enige om at vi i udvalget sikkert godt kan strikke en rimelig fornuftig

manglende mulighed for at slette graverende fejlagtige

noget vi skal tage meget alvorligt og se på hvordan vi kan ændre i andre situationer kan det imidlertid af hensyn til patienternes rettigheder være forkert at slette oplysninger da journalen derved kan komme til at stå som ufuldstændig eller misvisende det kan have negativ betydning for patientens behandlingsforløb og stille patienten dårligere i en eventuel klagesag

for eksempel patienterstatning ved fejlbehandling det er derfor vigtigt at få udarbejdet en model hvor oplagt fejlagtige og misvisende oplysninger kan slettes uden at det går ud over den samlede patientsikkerhed og vi skal også finde ud af hvem der må slette data og hvordan det skal foregå det er et arbejde som jeg mener at vi bør arbejde meget grundigt med i udvalget og jeg vil derfor foreslå at det videre forløb sker dér jeg støtter helt klart intentionen i det her beslutningsforslag men jeg vil alligevel stemme nej som det ligger da jeg ikke mener

men som sagt skal vi have fundet en løsning på hvordan vi håndterer fejlagtige sundhedsdata og jeg ser frem til

at vi får den rette behandling og at

vores data og oplysninger forvaltes på en god og forsvarlig måde i dag er det jo sådan som flere her har nævnt at

sundhedspersonale kan logge ind på portalen sundheddk

og kigge i vores personlige helbredsoplysninger uden vores tilladelse

nogle helt klare sundhedsmæssige fordele ved den vigtigste er vel at det gør det lettere at stille den bedste og mest effektive behandling

fordi lægen eller sygeplejersken har mulighed for at læse op på patientens historik og bruge den viden så formålet er altså at give adgang til data som styrker behandlingen og patientens sikkerhed ikke desto mindre

i hvert fald ikke har mulighed for at få slettet nogle helt forkerte data

handler om en kvinde der fejlagtigt har fået indskrevet i sin journal at hun har fået foretaget en fedmeoperation at hun har sukkersyge og har haft tarmkræft det er nogle oplysninger som stammer fra en helt anden patient og som fejlagtigt er blevet registreret i kvindens journal

i værste fald betyde at personalet i god tro iværksætter en helt forkert behandling fordi journalen

indeholder de her helt forkerte informationer som kan få fatale konsekvenser og én ting er at det kan få de her fatale konsekvenser for patientens sundhed

dybe personlige konsekvenser hvordan ville vi selv have det hvis der stod

mistanke om pædofili eller sædelighedskriminalitet jeg kan i hvert fald sige for mig selv at jeg

synes det var særlig sjovt og at jeg ville være meget ked af det hvis oplysningerne ikke kunne blive slettet

det er selvfølgelig menneskeligt at begå fejl det gør vi alle sammen og dygtige mennesker kan også begå fejl men når vi opdager fejl

vi også forpligtet til at gøre alt for at rette op på dem så de ikke gentager sig det gælder i livet som i

her hvor det er fejl der påvirker andre mennesker så i alternativet er vi enige med

i at vi skal pålægge regeringen

at fremsætte et lovforslag så det fremover bliver muligt at slette visse oplysninger hvis hvis der er tale om groft forkerte

tilbage og ikke kan gøre noget for at få slettet oplysningerne

jeg og vi i radikale venstre

det muligt at slette oplysninger

at man skal kunne se at der er slettet

betyder det jo noget hvis der er sket en fejlbehandling at man kan se det

som det er i dag hvor man godt nok kan gå ind og skrive at noget er forkert

er allerværst og har lavet en forside som er

der er nødt til at være balance i det sådan

at man når ting er forkerte ikke logger ind i journalen og kun ser det forkerte stå ud over det hele derfor er jeg meget glad for

den udstrakte hånd som ministeren kommer med i dag vi vil fra radikale

synes at beslutningsforslaget som det ligger at lidt for ukonkret

er enige om at det her er noget vi skal finde en løsning på og jeg vil i hvert fald gøre mit til at

er

oplysninger i ens journal hvor man stemples på grund af fejlagtige og misvisende oplysninger eller misforståelser

om der er mulighed for at slette eller rette stærkt fejlagtige

vi ser dog at der kan være udfordringer i at kunne slette eller rette oplysninger i forhold til for eksempel klagesager og forsikringssager idet et

kan komme til at fremstå ufuldstændigt eller misvisende og der kan være risiko for at muligheden for at slette også kan misbruges og hvem skal have adgang til at slette de fejlagtige oplysninger de udfordringer vil vi meget gerne have belyst yderligere

i det videre udvalgsarbejde

kan derfor støtte op om det ministeren også sagde

har jeg en halv årsjubilæum som folketingsmedlem og jeg anerkender altså at

på at træde lidt ved siden af de alt for stive rammer

ikke vigtigt at få ret tænker jeg det er vigtigt at få løst det her problem

tager vare på at patienter kan regne med at de modtager en retfærdig og god behandling i det danske sundhedsvæsen og har vi skabt et system hvor det ikke altid er tilfældet

muligt det har gjort ondt langt ind i sjælen at være vidne til den mor som har kæmpet så inderligt for at sikre sin søn retfærdighed i forhold til en fejlagtig oplysning i patientjournalen som gør hendes søn uret og gør ham skade fru liselott blixt og andre har allerede forklaret

for overhovedet at kunne se at der er tale om en graverende fejl den her mor havde opgivet håbet om at at blive hørt jeg er rigtig rigtig glad for at det lader til at vi kan gøre hendes mismod til skamme jeg er ubetinget enig med ordførerne i at det ikke skal være muligt for parterne selv at slette fejlagtige oplysninger jeg er ubetinget enig med ordførerne i at sikkerheden for at oplysninger ikke kan slettes både er en sikkerhed for patienten og for personalet

er altid undtagelsen der bekræfter reglen og det er undtagelsen som dette forslag handler om muligheden for

når både læge og patient er enige om at der er sket en fejl at man så alligevel ved hjælp af måske en tredje instans

en ny klageinstans det vil være rigtig fint med en løsning hvor man også kan se at der er sket en rettelse det vil være fint for mig

vi skal bare have fokus på løsninger

noget af det sundhedspersonale der bliver ramt af de

debat der tydeligt har afsløret og dokumenteret arbejdsforhold der er pressede

ud over kvalitet patientsikkerhed og arbejdsmiljøet derfor håber vi

med dagens debat at folketingets partier bliver enige om

vise handling vi bakker op om kravet fra regionerne og det sundhedsfaglige personale nok må

produktivitetskravet må væk at kvaliteten bliver presset kan vi se i stigningen i de utilsigtede hændelser

bliver indberettet blandt andet fordi der ikke er tid til det de rigide styringsmål skaber absurditeter som for eksempel på ortopædkirurgisk afdeling på gentofte hospital

sundhedsfaglige personale og patienter oplever bedre kvalitet ved genoptræning frem for operation bliver operation ofte løsningen ikke af hensyn til faglighed og patienter men af hensyn til excelark at patientsikkerheden er presset kan vi se ud fra stigningen i patientklager antallet af patientklager har de senere år været stigende det ved vi fra patientombuddet ligeledes ved vi

besøg på danske hospitalsafdelinger som for eksempel sagen fra intensivafsnittet på anæstesiologisk afdeling i køge hvor hårdt presset personale så sig nødsaget til at gå på kompromis med deres faglighed og skrue op for den beroligende medicin hos indlagte fordi de blev nødt til at tage sig af andre opgaver at arbejdsmiljøet er presset viser sig

halvdelen af sygeplejerskerne melder at muligheden for at løse deres kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau altid eller ofte

et samlet personale på psykiatrisk sygehus i risskov laver et fælles nødråb til politikerne om decideret farlige vilkår for personale og patienter billedet er fuldstændig klart hvis regeringen og folketinget fastholder det evindelige effektiviseringspres bliver enhver ekstrabevilling spist op af de generelle besparelser det fik vi senest bekræftet ved den høring om forholdene på fødegangene som sundhedsudvalget afholdt der var budskabet fra overlægerne fra odense aalborg og rigshospitalet at den ekstrabevilling

lykkedes at få bevilget reelt set var forsvundet ned i planlagte besparelser vi må have et opgør med produktivitetskrav og den fuldstændig rigide målstyring derfor har vi anmeldt forespørgslen her i dag for at regeringen kan redegøre for konsekvenserne af produktivitetskrav med hensyn til kvalitet og arbejdsmiljø og patientsikkerhed

stillet over for konsekvenserne af den nuværende politik påtager sig at være en del af løsningen i stedet for

på kvaliteten og patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen og den seneste kritik af travlhed på sygehusene blandt andet på fødeafdelingerne samt historien om en unødig behandling for eksempel en knæoperation og den fatale konsekvens

melder at arbejdspresset er for stort og bægeret snart flyder over så skal vi selvfølgelig lytte

også et udtryk for at alle er optaget af at vi ikke bare har et sundhedsvæsen som er stærkt for patienterne men at vi også er optaget af arbejdsmiljøet og kvaliteten og patientsikkerheden i sundhedssektoren det er noget af det

vi som regering lægger vægt på er i orden og

vi hele tiden også skal udvikle for der skal være ordnede forhold for de knap ethundrede og titusind medarbejdere vi har i det danske sundhedsvæsen og som hver dag gør en forskel for vores patienter og leverer en meget god service og omsorg og en kompetent lægelig såvel som sygeplejefaglig

det er noget af det som kommer vores patienter på sygehusene men også generelt i sundhedsvæsenet til gavn hver dag og hvert år patientsikkerheden skal være høj det skal være sikkert at være patient i det danske sundhedsvæsen

ikke meningen at nogen skal blive mere syge af at komme på sygehuset eller oplever at det behandlingsforløb

ikke har fokus netop på det som i sidste ende gør dem raske og sikrer at de kan komme videre spild såvel som fejloperationer og genindlæggelser skal undgås og det skal der selvfølgelig arbejdes på

fokus på at vores samlede ressourcer inden sundhed bruges målrettet

den tidligere venstreregering tilførte sidste år sammen med finanslovspartierne dansk folkeparti konservative og liberal alliance to milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet alene i to tusind og seksten her i to tusind og sytten bliver der yderligere tilføjet nul milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet vi har også senest med en historisk kræftplan iv været med til at løfte både økonomien

og kapaciteten på sundhedsområdet så når man nogle gange får det indtryk ikke mindst fra enhedslistens ordførers side at der bliver sparet

den her regering såvel som venstreregeringen har tilført flere penge til det danske sundhedsvæsen og det har vi gjort fordi vi prioriterer at er et sundhedsvæsen i danmark det har vi gjort sammen med vores samarbejdspartier hvoraf to

nu er en del af den nye trekløverregering og dansk folkeparti

at tilvejebringe ressourcer de steder i vores sundhedsvæsen hvor der er behov for at sikre en bedre behandling mere kvalitet og have fokus på hvordan vi sikrer nogle bedre forløb for patienterne for et trygt og godt sundhedsvæsen er en grundpille i vores velfærdssamfund sundhedsområdet er dog også en stor innovativ og teknologisk sektor og det betyder

de produktivitetskrav som jo har været på sygehusene siden nitten halvfemserne har været med til

udvikle vores sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen står ikke stille

fokus på ny teknologi med nye scannere og nye behandlingsmetoder

bedre forhold for patienterne

for patienterne reducerede ventelister

vi hele tiden har diskussionen om hvordan vi bruger vores ressourcer bedst muligt

og få teknologi ind så kan det frigøre ressourcer som man kan bruge til varme hænder og omsorg andre steder i vores sundhedsvæsen derfor har skiftende regeringer jo også fastholdt et produktivitetskrav

på hvor vores sundhedsvæsen kan udvikle sig

om at få mere målrettet sundhed for pengene

at patienterne såvel som medarbejderne er i centrum for udviklingen af vores sundhedsvæsen

er tilfaldet staten det er penge som er blevet i regionerne og

været tale om årlige sparekrav der har været tale om en omstilling ude regionalt hvor pengene er blevet i et sundhedsvæsen

andre steder fordi man har kunnet frigøre nogle opgaver pengene er blandt andet blevet frigjort til mere udredning mere behandling mere sundhed og det er jo en del af produktivitetskravet som jeg godt ved ikke er den version som enhedslistens ordfører synger om men som jo sådan set er en del af udviklingen

noget af den innovation og den teknologiske udvikling der har været i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne

patientsikkerhed

det at udvikle vores fælles sundhedsvæsen produktivitetskravet medfører selvfølgelig et ledelsesmæssigt fokus i regionerne men det indbefatter jo også at man tager ansvar for det

har produktivitetskravet været med til både at sikre

hvert år er blevet frigjort ressourcer til varme hænder i sundhedsvæsenet og dermed været til gavn for flere patienter derfor kan man også stille sig

det som enhedslisten ønsker

vi skal lade være med hele tiden at kigge på om vi kan gøre tingene bedre og indrette behandlingsforholdene bedre

at man ikke siger at vi hele tiden skal kigge på hvordan vi kan optimere vores sundhedsvæsen til gavn for både patienter og og medarbejdere vi har et sundhedsvæsen der konstant udvikler sig og det vil også udvikle sig over de kommende år

det er kendetegnet af nye forskningsmæssige landvindinger ny viden om hvad der virker og ny viden

om behandlingsforløb som kan skrues sammen på en anden måde og derfor skal vi også hele tiden have fokus på hvordan vi kan bruge ny medicin

arbejdsglidningen mellem medarbejdergrupperne også er en del af det at kigge på hvordan vi organiserer vores sundhedsvæsen vores primære formål som regering er at have fokus på kvaliteten og det det giver værdi

patientforløb som er hurtigere og mere effektive blandt andet takket være ny teknologi hvis for eksempel tager en operation for tarmkræft som i dag

som en kikkertoperation i stedet for en konventionel operation

betydet at indlæggelsestiden i dag er cirka seks dage

halvfjerdstusind kroner i stedet for ethundredetusind kroner

den værdi og den kvalitet der skal være for patienten det har faktisk ledt til en mere skånsom behandling af patienten og det har sparet ressourcer for sygehusene og haft den betydning at herre jensen eller fru hansen er kommet hurtigere tilbage til sin hverdag derfor tror jeg også man skal holde fokus på hvad det egentlig

taler jo ikke om at man ikke skal udvikle vores sundhedsvæsen det gør vi i hvert fald ikke som regering

kun om nye mursten eller lækkert design det handler også om en investering i det danske sundhedsvæsen som gerne skal gøre det muligt at tilrettelægge arbejdsgangene på en bedre måde mere sammenhængende patientforløb og bedre logistik noget der er mere effektivt og noget der er mere tidssvarende og også noget hvor de driftsøkonomiske omkostninger er mindre derfor er det jo også

jeg oplever da også steder hvor man ledelsesmæssigt ikke har taget på sig netop at

kvalitet eller god

mere end det er blevet en stillingtagen til

er vi kan få mere sundhed for pengene og hvor det sådan set er vi har behov for at frigøre ressourcer der kan bruges til at investere til gavn for patienterne

nødvendigvis god eller passende på alle afdelinger der er ikke de samme muligheder for omlægning af behandlinger på en fødegang som der for eksempel er hvis man indkøber en ny scanner og derfor er det også vigtigt at vi holder os for øje at én ting er styringsprincipper

at man ledelsesmæssigt tager stilling i hverdagen

rigtige prioriteringer i vores sundhedsvæsen

er i forhold til en række af vores kroniske patienter

en helt anden mulighed for at tilrettelægge arbejdet end

tidligere det skal man selvfølgelig drage

det er kvalitet for patienterne og

kvalitet for vores samlede sundhedsvæsen men det kan også frigøre ressourcer vi så kan bruge

sikre bedre kvalitet andre steder i vores sundhedsvæsen

en leverpostejstyring nogle steder hvor man bare lægger det ud som en grønthøster på alle afdelinger og hvor man netop ikke efterspørger hvor det er det giver mening hvor det

det er jo også den diskussion jeg oplever at mange medarbejdere har

føler der har været en tilstrækkelig værdimæssig stillingtagen til hvordan vores sundhedsvæsen skal udvikle sig at det ikke giver mening

fødelægen eller for jordemoderen hvis kravet bliver omsat til at den fødende skal føde to procent hurtigere

det derimod giver rigtig god mening hvis det bliver en værdimæssig og ledelsesmæssig diskussion af

kortere derfor synes jeg det er helt relevant at vi diskuterer det her og det gør regeringen også gerne og jeg har også sagt at det er

otte nationale mål op som netop fokuserer på kvalitet

i forhold til regionerne netop har aftalt

diskussionen om at det ikke bare bliver styringsprincipper

en kvalitetsmæssig udvikling af vores sundhedsvæsen hvor vi selvfølgelig

ressourcer og hvor vi har det sigte at pengene bliver i vores samlede sundhedsvæsen og dermed kan være med til at løfte kvaliteten for patienterne men også medarbejderglæden for medarbejderne andre steder i vores sundhedsvæsen derfor kan jeg kun være enig med de medarbejdere der peger på at det ikke nytter noget at det bliver et excelarkstyringsprincip men at det netop er nødt til at være værdimæssigt og ledelsesmæssigt

jo også på at der internationalt set er ti procent af de behandlede patienter som er udsat for utilsigtede hændelser

anvendes på at afhjælpe utilsigtede hændelser det er det vi skal have fokus på

det er ressourcer som hverken gavner medarbejderne eller patienterne

behov for at kigge på i de kommende år både sammen

vi som regering og også vi som sundhedspolitikere herinde hvordan

at vi der får sundhed og kvalitet til gavn for patienten for de ressourcer der i dag bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde

at sætte stop for udvikling det

i vores sundhedsvæsen hvordan vi undgår spild hvordan vi undgår fejloperationer genindlæggelser utilsigtede hændelser infektioner og en række andre ting som jeg tror vi bredt set kan være enige om at vi har behov for at få reduceret til gavn for patienterne til gavn for medarbejderne men også til gavn for patientsikkerheden det at vi sætter patienternes sikkerhed og deres behandling i centrum er netop det der også skal være med

at udvikle vores sundhedsvæsen i de kommende år

den dialog har regeringen taget med regionerne og vi glæder os til at tage

det handler netop om at sikre at vi ikke laver excelarkstyring

vi kan udvikle vores sundhedsvæsen i fællesskab at alle bidrager til at vi lytter til de opråb der er kommet og at vi netop tager initiativerne med de otte nationale mål og kvalitetssigtet videre sådan at vi kan sikre et stærkt sundhedsvæsen hvor det

går ud over patientsikkerhed eller patientrettigheder eller de mange resultater vi har opnået over de seneste

virkelighed end den som det sundhedsfaglige personale

virkelighed end den regionsformanden befinder sig i

vi hører fra dansk sygeplejeråd fra foa fra lægeforeningen fra 3f fra hk som alle sammen samstemmende siger vi kan ikke fortsætte med den her kurs fordi to procentskravet netop er et rigidt styringsmål og nej det handler ikke om at

går ind for at vi gør det mere effektivt

det gør for det sundhedsfaglige personale det skulle undre mig meget

netop fordi vi lægger rigide styringsmål ind

siden to tusind og tre har de offentlige sygehuse være underlagt kravet

flere behandlinger end de har penge til kravet har været indskrevet i de årlige økonomiaftaler som er indgået mellem danske regioner og regeringen og som et flertal i folketingets finansudvalg

procent om året fra to tusind og syv steg kravet til to procent om året

to procent er i sig selv voldsomt men faktisk har sygehusene præsteret mere end skiftende

i perioden fra to tusind og tre til to tusind og fjorten har sygehusene leveret en faktisk produktivitetsstigning på hele tredive procent svarende til en gennemsnitlig stigning på to procent om året til sammenligning har den private markedsøkonomi præsteret en produktivitetsfremgang på ti procent i samme periode det svarer til en produktivitetsfremgang på nul procent om året produktivitetsstigningen i sygehussektoren er altså bemærkelsesværdig høj men har også haft en række omkostninger investeringer i optimering af bygninger og apparatur kan forklare

i produktiviteten i takt med at udviklingen i praksis og forskning medfører at flere behandlinger kan udføres hurtigere og bedre

udføres uden eller med blot kortvarig indlæggelse men det betyder altså også at de patienter der bliver indlagt i længere tid på sygehusene i dag i gennemsnit har et markant større plejebehov

virkeligheden ude i sygehussektoren er jo at kravet om flere ydelser hele tiden stiger udgifterne til medicin stiger hele tiden og så længe der er

pres på plejepersonalet læger sygeplejersker sosuer

de skal yde en plejeindsats over for i løbet af en arbejdsdag kravet om at øge produktiviteten sætter derfor plejeindsatsen under pres og stiller den enkelte læge sygeplejerske og sosu over for ubehagelige valg om hvilke patienter der ikke kan få den nødvendige pleje blandt sundhedspersonalet er der en klar opfattelse af at der er et højt og stigende arbejdstempo og opgavemængde og at der er væsentlige forhindringer for at udføre arbejdet fagligt tilfredsstillende samtidig presses sundhedsvæsenet af manglende finansiering til at gennemføre screeningsprogrammer yderligere pres på økonomien kommer af indførelsen af en ikkedifferentieret behandlingsgaranti på tredive dage for alle patienter

føre til flere behandlinger på privathospitaler samlet set er presset på sundhedsvæsenet så stort at det er uforsvarligt at fortsætte videre ad den vej presset på personalet i sundhedssystemet kan ikke kun aflæses som dårligt arbejdsmiljø for samtidig stiger risikoen for fejl og utilstrækkelig pleje fordi der simpelt hen ikke er tid

det kan aflæses i

tendens i antallet af utilsigtede hændelser

ikke blot forlanger politikerne at sygehusene leverer produktivitetsforbedringer samtidig har et flertal i folketinget bestående af alle partier undtagen enhedslisten og alternativet lagt benspænd ud for regionerne med budgetloven regeringen kan i dag straffe regioner økonomisk hvis regionerne bruger flere penge end de har fået i økonomiaftalen til sundhed konkret kan regeringen i det kommende år modregne et overforbrug i bloktilskuddet så meget

offentlig private partnerskaber finansiel leasing eller noget andet der forskyder udgiften

præcis der sundhedsvæsenet er presset i dag det betyder at i stedet for at have en engangsudgift til investering i nyt udstyr bliver regionerne nødsaget til at investere i udstyr med midler til drift dermed udhules driften og der kommer færre ressourcer til personalet der er altså noget fuldstændig galt med styringen i det moderne danske sundhedssystem grænsen er ganske enkelt nået for hvor meget der kan presses ud af de ansatte for at nå de politiske mål om flere og bedre behandlinger uden at der følger flere midler med de ansattes arbejdsmiljø forringes kraftigt og som konsekvens stiger risikoen for fejl og dermed forringet kvalitet og dyre genindlæggelser det er et generelt problem i sundhedsvæsenet uanset om vi taler om psykiatri

et klokkeklart løfte fra regeringen og folketinget at vi sikrer at

de ydelser vi forventer sundhedsvæsenet leverer vi kan ikke fortsætte med at sende regningen videre til patienter

enhedslisten og alternativet fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at produktivitetskravet i

med regionerne siden to tusind og tre har haft den konsekvens at det offentlige hospitalsvæsen

produktivitetsstigning end i den private sektor folketinget konstaterer at det har betydet et dramatisk pres på kvalitet arbejdsmiljø og patientsikkerhed personalet har oplevet det som et rigidt styringsmål der har haft negative konsekvenser for personalets faglighed og for patienternes oplevede kvalitet i hospitalsvæsenet

folketingets partier pålægger regeringen at indlede forhandlinger med danske regioner og de sundhedsfaglige organisationer

for sundhedsvæsenet folketingets partier pålægger derfor regeringen at sikre at kravet om to procent øget produktivitet uden økonomisk kompensation ikke indgår i økonomiaftalen to tusind og atten

mange årtier og derfor har vi også et sundhedsvæsen som er godt ja på mange måder endda rigtig godt også sammenlignet med andre landes patienterne er i meget høj grad tilfredse ventetiderne er historisk lave og resultaterne og kvaliteten i udredningen og behandlingen bliver bedre og bedre

det sundhedsfaglige personale står i spidsen for det hele sådan er det vi taler så hyppigt om velfærd og om vores velfærdsstat set med socialdemokratiske øjne opstår velfærden der hvor borgeren møder den offentligt ansatte og det gør de jo blandt andet

vi har som land meget at være stolte af på det her område og det har de mange professionelle og utrolig dedikerede offentligt ansatte i sundhedsvæsenet i særdeleshed

dog er der også en anden side af sagen lad mig blot nævne begreber som højt tempo rigtig mange målepunkter høje krav og forventninger hyppige omlægninger i hverdagen personalemæssige flaskehalse konstant uforudsigelighed sparerunder

af mangel på tid til patienterne begreber som præger manges hverdag i sundhedsvæsenet når de er på arbejde det hører vi og det forstår vi alvoren af i socialdemokratiet

omvendt har vi også gennem årene netop set at omlægninger fokusering rigtig dokumentation og planlægning

kvalitetsmæssige forbedringer for patienterne og borgerne samt sikret moderne og hensigtsmæssige nye måder at gøre tingene på til glæde for os alle i samfundet

danmark er et dynamisk samfund med høj velfærd som socialdemokrater vil vi gerne det bedste for borgerne og for patienterne

og hvad gør vi så nu for at gøre det bedst mulige ja lige nu lytter vi socialdemokrater derfor rigtig meget til patienterne til borgerne de faglige organisationer eksperterne og også dem vi har sat til at drive vores sygehusvæsen nemlig de fem folkevalgte regioner

de taler meget taktfast om at rammen for sundhedsvæsenet og styringen af sundhedsvæsenet ikke mere er holdbare

vi har i socialdemokratiet erkendt at de sidste mange års produktivitetskrav på to procent

ikkeholdbart niveau i deres arbejdshverdag

at det ikke er holdbart at fortsætte som nu til evig tid har vi forstået

socialdemokratiet med os når der skal sættes nye rammer og tanker for sundhedsvæsenets styring

gerne på vegne af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre liberal alliance radikale

kendetegnet ved høj kvalitet og patientsikkerhed samt gode arbejdsvilkår for medarbejderne folketinget finder at der skal lyttes til personalets kritik om en presset hverdag og forventer at regionerne som arbejdsgivere vil følge op på forholdene folketinget vil et sundhedsvæsen der styres med et balanceret fokus på aktivitet kvalitet og patientsikkerhed således at der leveres mere sundhed og værdi for patienterne for de samlede ressourcer der prioriteres til sundhedsvæsenet

samtidig sikrer et godt arbejdsmiljø for medarbejderne folketinget opfordrer derfor regeringen til at sikre at kvalitet og patientsikkerhed indgår som vigtige parametre i økonomiforhandlingerne

er ordføreren af den opfattelse at det her er et problem der skal løses blandt regionerne altså at det er regionerne der ikke lever op til deres opgaver og er ordføreren enig i som ordføreren jo tidligere har givet udtryk for at produktivitetskravet skal afskaffes

at der tager vi produktivitetskravet ud af økonomiforhandlingerne som vi også lægger op til i vedtagelse fra enhedslisten og alternativet jeg skal bare høre om socialdemokratiske ordfører er enig i at produktivitetskravet bør aflyses i

det ansvar påhviler folketinget sådan er det det er rigtig vigtigt at præcisere i den her sammenhæng og derfor skal

sundhedsordfører også udtrykke min skepsis i forhold til den rammesætning den nuværende regering lægger for de offentlige budgetter hvor man laver en fremskrivning

vi opererer med den dobbelte fremskrivning som lige nøjagtig imødekommer den demografiske udvikling i samfundet

socialdemokratiet synes jo at regionerne gør det godt jeg vil endda tillade mig at sige

endda rigtig godt de nyder også anerkendelse for deres opgavevaretagelse og deres ansvarsfølelse i forhold til det men de er pressede og derfor siger jeg også i min ordførertale at vi lytter til de faglige organisationer vi lytter til patientorganisationerne

vi lytter til alle fem regioner når de

for de samme penge og vi har leveret mere end det men det kan ikke fortsætte

er budskabet fra socialdemokratiet til regionsrådsformændene at det skal de fortsætte med

nu alle fem regioner prøver styrings og kvalitetsudviklingsmodeller af vi skal høste erfaringerne og vi skal finde ud af hvad vi skal gøre i fremtiden jeg siger udtrykkelig i min ordførertale

ikke kan blive ved til evig tid som det kører i øjeblikket den erkendelse

fortsætte som nu hvor regeringen og flertallet i folketinget forlanger at personalet hvert eneste år skal løbe to procent

med de resultater som medarbejderne og regionsformændene taler om

skal afskaffes i to tusind og atten

meget lavpraktisk ja eller nej

have kravet med til økonomiforhandlingerne om økonomien i to tusind og atten eller

svar på men hvis ordføreren ikke kan svare på det og bare vil sige at

skal fortsætte til evig tid så må ordføreren da have et bud på hvornår

på en måde hvor man står i noget der er ugunstigt for arbejdsmiljøet og dermed også for patientsikkerheden det er det regionerne har fundet ud af også før vi fandt ud af det her i folketinget og derfor er det så helt afgørende at vi nu får erfaringer på bordet fra de fem regioner får det koblet med det jeg siger skal være en konstruktiv kritisk forholden sig

det sundhedsprofessionelle personales hverdag sådan at der udvises lydhørhed så alle kan hjælpe hinanden frem mod

for mig at se slet ikke det der er det afgørende

at spørgsmålet ikke kan være relevant men jeg kan ikke give det konkrete svar som ordføreren vil have fordi jeg netop præciserer at det vi gør i øjeblikket er at vi lytter

niogtyvende december hvor herre flemming møller mortensen jeg går ud fra det er den samme person sagde til tv 2 vi er nået til et sted hvor personalet simpelt hen ikke kan løbe stærkere vi er også nået til et punkt hvor man mange gange ikke gør det bedste for patienten men i stedet gør det bedste for

måske skal det gentage sig i to tusind og atten det er jo sådan set det ordføreren siger også ved at skrive under på den vedtagelse

hvordan vilkårene er rigtig mange steder socialdemokratiet tog initiativ til en hastehøring i sundhedsudvalget om fødegangenes situation fordi vi havde været med til blandt andet sammen med enhedslisten også at finde nogle øremærkede midler til fødeområdet så jeg kan ikke forstå at enhedslisten ikke har forstået

man hele tiden skal blive to procent mere effektiv

det giver stress blandt de ansatte det har vi hørt utallige ansatte tale om det giver fejloperationer og i det hele taget rammer kvaliteten det hører jeg også herre flemming møller mortensen sige

det simpelt hen er

og herre flemming møller mortensen siger

det ligger herinde på christiansborg så

nye tanker nye modeller til de prøves af blandt andet ude i regionerne

de faglige organisationer og der siger vi

er lydhøre i forhold til alle parter

man skal jo ikke bare afblæse noget uden at man har vurderet konsekvenserne og ved hvad man skal sætte i stedet for og

da håbe at enhedslisten også tager imod opfordringen til at være konstruktivt kritiske

enhedslisten står jo bare her i dag og siger at de to pcts produktivitetskrav

der siger vi vi skal have noget andet at styre efter

vi kan blive enige om at vi skal arbejde frem mod noget der føler jeg at regionerne meget konstruktivt i øjeblikket

vi derfor er der hvor vi lytter og hvor rigtig mange ting prøves af

en ganske bred anerkendelse af at det her ikke er holdbart vi havde den hastehøring socialdemokratiet tog initiativ til om fødegange

så vi fuldstændig tydeligt hvordan forholdene er derude og at man ikke dér kan føde to procent

stoppe med de der produktivitetskrav

møller mortensen også lyttet til hvad ministeren sagde ministeren sagde jo det stik modsatte ministeren sagde det skal fortsætte som det plejer ingen ændringer intet nyt under solen

møller mortensen lægger stemmer

at ministeren kan fortsætte

forskellige gode folk men at den som han i virkeligheden har lyttet til er ministeren

skulle lytte til den socialdemokratiske ordførertale her i dag og lad mig bare lige citere

vi har i socialdemokratiet erkendt at de sidste mange års produktivitetskrav på to procent har presset mange til et

at det at det ikke er holdbart at fortsætte

ordføreren så ikke imødekommer at både medarbejderforeninger medarbejderforeninger og fagforeninger har sendt et råb om hjælp til christiansborg et råb om hjælp der handler om det her produktivitetskrav og der handler om at få fokus på kvalitet frem for effektiviseringer og produktivitet hvorfor vil ordføreren så ikke gå linen ud om man så må sige og være med

ét langt sigte og det er

for patienterne og som socialdemokrat kan jeg sige at

at få den bedste kvalitet fri og lige adgang til sundhed i sundhedsvæsenet er noget af det allervigtigste for

noget af det vigtigste for hele befolkningen og derfor skal vi trække bredt sammen og derfor skal vi få en ny styringsmodel nogle nye kvalitetsmodeller nogle nye målpunkter hvor det sundhedsfaglige personale og patientorganisationerne er med som de forstår som stimulerer deres hverdag som giver trivsel og ikke mistrivsel i deres hverdag derfor tog vi blandt andet initiativet med baggrund i

over at den daværende venstreregering fjernede en tredjedel af de penge vi havde øremærket til fødegangene tag dog det som et signal til at vi vil noget andet

og mange af regionernes formænd er jo socialdemokrater

gå linen ud og sige at det simpelt hen ikke duer med det her produktivitetskrav som vi også hørte på den høring der var på christiansborg i forhold til

det kører nu der skal noget andet til

jo lige nøjagtig inde i overvejelsen regionerne er ved at prøve ting af så alt er i en proces lige i øjeblikket for at vi skal komme ud på den anden side med noget nyt noget moderne noget dynamisk noget personaleinddragende noget kvalitetsfokuserende frem for måltalsfokuserende

mellem jul og nytår hvor vi

mener jeg ønsker at vi skal gøre op med to

spurgt om sundhedsministeren vil komme til møde i sundheds og ældreudvalget hvilket ministeren har sagt ja til

at det bliver den her minister men det kan også være afløseren det vides aldrig vi har jo lidt

på sundhedsministerposten men uanset hvad er

det er vi aflønner vi har jo i mange år talt om drg takster

det er altså ikke alle afdelinger der er ens der er afdelinger som har komplekse patienter

det med medicinske ældre patienter med flere forskellige kroniske sygdomme de kan ikke behandles på samme måde som hvis en af os skal have lavet en knæoperation

kan vi udskrives samme dag

skal ikke gøres op i hvor mange knæoperationer vi kan nå på en dag

behandling efterhånden

vi ved at jo hurtigere man er jo mere sjusket bliver det vi har fejl

rigtige måde og tænkte kvalitet frem for kvantitet så kunne det måske være at

genindlæggelser infektioner og så videre måske er det fordi det hele skal presses igennem og det

det her to procentsproduktivitetskrav

med ny teknologi og nye behandlingsformer

havde man en gennemsnitlig liggetid på cirka ti dage

to tusind var den fem otte og man regner med at når vi når to tusind og tyve har vi liggedage på to

jeg tror nu bare ikke helt på at det er sådan det kommer til at gå

betyder det her at vi skal sikre at man har den tryghed der skal til

vi har faktisk rigtig mange der har født hjemme eller ambulant

have hjælp i et par timer jeg har selv en datter der fødte sidste år

førstegangsfødende og en og tyve

jeg selv for fem og tyve år siden lå de her fem seks dage som man lå dengang men i og med at vi nu kan se at en

hun skal være der mindre tid men vi skal også sørge for

at dem der tager hjem når de har været der i kortere tid

selvfølgelig accepterer vi ikke et produktivitetskrav uanset om det er en socialdemokratisk

mange fine betragtninger i forhold til det her men grundlæggende handler det her om at kunne give fagligheden tilbage til de ansatte at det grundlæggende bliver en

behandling patienter skal have frem for at det bliver økonomisk styret gennem et excelark konsekvensen af produktivitetskravet uanset om man snakker værdibaseret ledelse og alt muligt andet man kan finde på af fine ord

milliard kroner hvert år i sundhedsvæsenet

ordføreren ikke er enig i at det hvis vi skal kunne give muligheden for at give fagligheden tilbage til de ansatte er fuldstændig nødvendigt med et opgør med

ikke også enig i at kravet om produktivitetskrav i

regionerne ret i at de ikke kan levere

enighed om hvordan vi sikrer nogle styringsværktøjer for jeg vil da nødig bringe regeringen

fuldstændig enig jeg håber vi kan blive enige om at det

til at rejse kravet vi bliver nødt til gjort klart over for regeringen at der ikke er et flertal for produktivitetskravet vi bliver nødt til at bakke danske regioner og de sundhedsfaglige organisationer

til regeringen om det her man udtrykker sin mening og så håber man lammefromt at regeringen

lytter til det men det er jo altså sådan at hvis ikke folketinget i dag

tage det krav med til økonomiforhandlingerne så har regeringen frie hænder til at gøre det og efter sundhedsministerens udmeldinger her

det så lykkes regeringen at presse regionerne til at skrive under på det

som dansk folkeparti så stemmer for ikke sandt så hvis man virkelig mener noget med det man siger

skal man jo støtte enhedslistens forslag til vedtagelse

at det krav skal væk

en forhandlingssituation

er jo med til at svække regionerne i forhandlingssituationen hvis dansk folkeparti ikke støtter enhedslistens klare forslag og krav om at det krav kommer ud af forhandlingerne for ellers benytter regeringen sig

enhedslisten støttede en regering og det er sort på hvidt det har finansministeriets økonomer udregnet da stod det stille

med at vi så siger at vi støtter alt om produktivitetskravet vi forhandler altså på en anden

eneste

ultimative krav det her handler om at et flertal

vedtagelse om hvad der skal være landets politik og dermed regeringens hvad regeringen skal arbejde for

bider til bolle og siger at her er der jo en mulighed for at man rent faktisk kan sætte sin

som det blev sagt fra

at det er dansk folkepartis politik at man vil

hvorfor bider man så ikke til bolle og faktisk går ind og stemmer for

til vedtagelse det har jo ikke noget

jeg er også sikker på at vi når et sted hen hvor vi ikke ser det produktivitetskrav i de aftaler der ligger på samme måde som vi ser det

i praksis jeg håber også at

ordføreren hørte hvad ministeren sagde tidligere ministerens klare melding var jo

en mulig forhandling hvor man kan forhandle sig til noget andet

så vi også får en god fredag ud af det

styrke og udvikle hundredtusindvis af danske patienter bruger eller besøger hvert år det danske sundhedsvæsen for nogle er rejsen lang for andre er den kort uanset hvilken ledelse uanset hvor alvorligt det måtte være har alle ret til og krav

behandling af høj kvalitet og i venstre er vi på patienternes side men de ansatte i sundhedsvæsenet

for danske patienter og deres pårørende har også krav på en arbejdsplads

yde sit bedste stiller det store krav til en fokuseret ledelse men det stiller også krav til alle andre aktører som bevæger sig inden for eller i periferien af vores sundhedsvæsen der har de seneste år været stort fokus på de danske fødeafdelinger og på det produktivitetskrav som er til debat i folketingssalen i dag

nu skulle føde to procent hurtigere for

det er jo kun til at smile af for jeg gad nok vide hvilken afdeling

sådan i ramme alvor kunne finde på at stille sådan et krav man hverken kan eller skal føde to procent hurtigere en fødsel tager den tid som den tager og ja der er mange myter

tages alvorligt og at man lytter ude i regionerne til personalets

hvis jeg ikke husker helt galt har vi faktisk haft produktivitetskrav på sygehusene siden engang i nitten halvfemserne altså under skiftende regeringer

ønske om at udvikle vores fælles sundhedsvæsen sådan er det

selv om vi nu i høj grad bevæger os i retning af nye kvalitetsmål væk fra tidskrævende akkreditering

og den fremstilling er set fra min stol unuanceret for hverken nyt sygehusbyggeri bedre koordinering af indkøb eller ny teknologi til hjemmemonitorering mener jeg kan betegnes som nedskæringer men tværtimod som eksempler på at man i regionerne tager nye muligheder til sig og udvikler dem til glæde for både patienter og personale produktivitetskravet har bidraget til at sikre en udvikling inden for det danske sundhedsvæsen hvor ny teknologi og ny viden og ny medicin er taget i brug

nye arbejdsgange har lettet arbejdet for personalet

besøgte jeg sammen med gode folketingskollegaer fra socialdemokratiet og df colab i odense under syddansk sundhedsinnovation colab er et fantastisk eksempel på hvordan samarbejde om innovation og udvikling

og sikre værdi for både patient og behandler

og virksomheder om at udvikle bedre løsninger der bliver arbejdet med velfærdsteknologier som gør arbejdet lettere for personalet ude på hospitalerne og teknologier som tilgodeser patienternes behov og gør mødet med sundhedsvæsenet lettere initiativer som dem

eksempler på at man i regionerne har formået at tænke nye arbejdsgange ny teknologi og nye måder at gøre tingene på ind i hverdagens arbejdsgange

at de midler som regionerne henter ved at tænke i nye arbejdsgange og ny teknologi forbliver i

gennemsnit mere end to procent de sidste mange år

for både patienter og personale derfor handler det i høj grad om at man i regionerne og i ledelsessammenhæng har fokus på hvor det giver mening at realisere potentialet

skal høre fjollede historier om kvinder som skal føde to procent hurtigere det giver jo ingen mening men det giver mening at vi prioriterer det danske sundhedsvæsen alene i to tusind og seksten løftede vi det danske sundhedsvæsen med to

et markant løft som kommer alle til gode

herre og fru hansen og alle de andre

patientsikkerhed og arbejdsmiljø går hånd i hånd fra venstres side kan vi bakke op om

betinges det af at der udstikkes nogle rammer hvor der er et produktivitetskrav har ordføreren ikke den tillid til at hvis personalet fik rammerne til at kunne træffe beslutninger ud fra

der stadig væk ske en produktivitetsudvikling i sundhedsvæsenet

en økonomisk pisk fra folketinget og siger at der skal leveres to procent hvert år og i samme åndedrag vil jeg da gerne spørge ordføreren hvis det er sådan her at vi kan lave en værdibaseret ledelse og alle de der

regionerne mulighed for det så lad os aflyse produktivitetskravet og

nu laver vi værdibaseret ledelse og så lad os

i alle hjørner af sundhedsvæsenet

med værdibaseret ledelse og jeg synes

nogle stramme rammer der gør at

regionerne får det pres på de to procent hvert år tror ordføreren ikke på at personalet eller regionerne uden det krav

fra regeringen om to procent effektiviseringer

isoleret set må man jo sige at regionerne over de sidste år faktisk har leveret mere som jeg

været superskarpe ude i regionerne de har faktisk formået at levere

har sikret at nu har man fokus på hvor vi kan gøre tingene smartere bedre nemmere hurtigere

oven i alle de andre årlige effektiviseringer

er ordføreren enig med organisationerne og personalet

det man skriver er at man altså

der leveres mere sundhed mere sundhed og værdi for patienterne for de samlede ressourcer der prioriteres til sundhedsvæsenet hvad er det nye det er jo som det hele tiden har været i de fjorten år hvor det krav har været gældende

nøjagtig samme mekanisme har jeg læst det rigtigt

i den sætning ligger et krav om at to

som sundhedsministeren jo også gav udtryk for i sin tale

og jeg hørte også sundhedsministeren

man kunne gå i forhold til at styrke dialogen så jeg synes at enhedslisten må læse hele vedtagelse og ikke bare i flæng tage ting ud

det er os som politikere der lægger et to procentskrav ind for så kan man gøre tingene smartere og bedre er ordføreren interesseret i en ny model der bygger på mere

hvor vi som politikere måske er lidt mere ydmyge over for den faglighed der findes i sundhedsvæsenet end den model vi har nu hvor det er sådan

struben agtig filosofi vi

fagligheden i centrum men er ordføreren også

på højeste kompetenceniveau

lige præcis har det ledelsesfokus som gør at både patienter og personale trives i en travl hverdag som vi jo hører der

er problemer så langt så godt man lytter til

utryghed for patienterne så langt så godt

mens man afprøver altså skal der ikke dispenseres fra kravet om konstant at løbe to procent hurtigere hurtigere og hurtigere mens man finder nogle bedre måder

eller tror venstre virkelig at hvis man fortsætter med det der tryk år efter år efter år

hen rum til at man lige bliver krea krea

synes jeg man skal anerkende

nej det gør det ikke jeg var også med til høringen om fødeafdelingerne og der er udfordringer

giver udtryk for at hun er i dialog med regionerne om at se på nye veje

at ja vi har løftet sundhedsvæsenet markant

sygdomme

skal gå og arbejde under de forhold hvor man bliver bedt om at løbe to procent hurtigere det er det der er virkeligheden for

det danske sundhedsvæsen med to milliard

end den tidligere regering som enhedslisten selv støttede og jeg forstår ikke hvorfor man ikke

gang på gang at personalet på sygehusene føler sig stressede de arbejder virkelig hårdt og

følelse af ikke at have haft mulighed for at gøre det godt nok for deres patienter

større sygefravær

ikke får den kvalitet i behandlingen som de skal have

bruges ressourcer uden at det kommer patienterne nok til gavn

godt nok og det skal vi lave om på

for patienterne og bedre arbejdsvilkår for de ansatte jeg mener imidlertid ikke at det er produktivitetskravet der er problemet jeg mener

er den måde som afregningssystemet er bygget op på i dag afregner man efter kvantitet i stedet for efter kvalitet det vil sige at man afregner efter antallet af aktiviteter det giver for eksempel incitament til at foretage flest mulige operationer og det er jo godt så længe man tager fra ventelisten af patienter som venter på nødvendige operationer

eksempler på at man foretager operationer af for eksempel knæ hvor patienten havde været lige så godt eller bedre tjent med et genoptræningsforløb som oven i købet

en værdibaseret vinkel

efter hvad der giver merværdi for patienterne

ikke mindst i regionerne

et system som kan give mere værdi for pengene samtidig skal vi arbejde seriøst for

dokumentation med henblik på at afskaffe det overflødige ifølge dansk sygeplejeråd

så meget frigivet tid til patienterne at det ville svare til cirka tre tusind fuldtidsstillinger og hvis det samme gør sig gældende for både læger og andre personalegrupper på de danske sygehuse

rigtig meget at hente her det er tid der kan bruges på patienter og som kan gøre arbejdsdagen mere meningsfyldt og mindre stresset for personalet og som kan bidrage

i behandlingen ny teknologi nye behandlingsmetoder og smartere arbejdsgange kan også bidrage til effektivisering

gjorde en kæmpe forskel

at øge samarbejdet mellem offentlige og private aktører analyser viser at private kan levere mange af ydelserne billigere end det offentlige og borgere har stor tillid til at det private gør det mindst lige så godt patientinddragelse er også en meget vigtig parameter som vil give bedre service for pengene og så skal vi måle det

til selv at bestemme hvordan de vil nå nogle overordnede mål i stedet for

vi har afskaffet akkrediteringsmodellen og vedtaget otte nationale mål som netop er værdibaserede målet er at få mere sundhed og værdi for patienterne for de samlede ressourcer

for medarbejderne og sammen skal vi finde ud af hvordan vi når derhen folketingets partier skal med regionerne

for liberal alliance har nemlig gennemskuet at det er drg systemet

hvordan man kan afbureaukratisere og gøre tingene nemmere og hvordan man kan skaffe mere tid så

en mindre stresset hverdag for de ansatte

er det første skridt at få det afskaffet

grunden til at der er meget bureaukrati

her produktivitetskrav som gør at man skal dokumentere alle ydelser

kunne vise at der bliver produceret mere og mere så hvis vi skal lytte til dem skal starte med at afskaffe produktivitetskravet og så kan vi

så det er jo hele afregningssystemet der skal laves om endelig kan man jo også sige at hvis de to procent er så stort et problem hvilket de måske er i og med at vi skal finde en anden måde at gøre det på

så hvis de to procent er et problem

det jo undre at man af egen fri vilje effektiviserer med to

bedre skoler eller universiteterne et eller andet så siger liberal alliance ja ja

eneste år gennem et produktivitetskrav men

på det dem som arbejder med det til hverdag og høre

deres tid meget bedre i stedet

i et skema eller på en pc vi skal ud og spørge dem hvor det overflødige tidsforbrug er

vokser så og så meget det afgørende for os er at den offentlige sektor har de ressourcer der skal til for at sikre kernevelfærden på en måde der er god og meningsfuld for både borgere og ansatte og at ressourcerne bruges på den bedste måde for at skære det ud i pap

der nogle steder hvor alternativet gerne så at det offentlige fyldte

og nogle steder hvor vi gerne så det fyldte mindre så vi mener ikke at løsningen er så simpel som at sende flere penge i forhold til sygehusområdet deler alternativet bekymringen om at det er et område hvor man har sparet og effektiviseret for meget virkeligheden er at

sundhedsvæsenet især landets sygehuse længe har været stærkt presset det er de fortsat og derfor mener vi ikke

det er muligt at indføre nye produktivitetskrav uden at det kommer til at koste andre steder det er et meget alvorligt problem vi diskuterer her i dag i information kunne jeg for nylig læse

om en hjertepatient der på odense universitetshospital i efteråret blev akutopereret på en firesengsstue mens andre patienter og deres pårørende var til stede det er altså nogle meget alvorlige tilstande vi har mange steder i vores sundhedsvæsen problemet er jo at politikerne også ad flere omgange har tvunget personalet på hospitalerne til at skulle løbe hurtigere og hurtigere uden at der nødvendigvis er fulgt flere midler med og det har selvfølgelig konsekvenser for

i behandlingen og også i de ansattes arbejdsforhold vi ser jo

sygehuse rammes af overbelægning vi ser at syge og svage ikke får den bedst tænkelige rådgivning fordi der ikke er tid til det vi ser ansatte der går ned med stress fordi de ikke kan

arbejdsbyrden eller fordi deres arbejdsdag ikke giver mening for dem vi ser hvordan indlagte patienter ikke får skiftet tøj eller sengebetræk eller at de lægges til at sove med medicin fordi personalet er nødt til at prioritere anderledes vi ser også medarbejdere der

tid på for eksempel ydelsesregistreringer som ikke bidrager til kvalitet eller på anden måde bidrager til at de finder mening i deres arbejdsdag og i deres arbejdsliv den udvikling er vi nødt til at

gøre noget ved for den kan hverken vi borgerne eller de ansatte være tjent med hvis vi skal løse problemerne og give de ansatte bedre arbejdsbetingelser er vi både nødt til at forbedre de økonomiske rammer og skrue ned for kontroltyranniet

at vi i alternativet er kritiske over for det nuværende produktivitetskrav da produktivitetskravet er et usundt og forældet styringsprincip der fremmer et principielt og ikke sundhedsfagligt kvalificeret pres på sygehusene hvor det handler om at få patienterne hurtigere igennem systemet for at styrke økonomien uden at se på effekterne af indsatsen for mens konsekvensen af produktivitetskravet kan være svær at få øje på når man ser på sygehusenes økonomi gennem et regneark i finansministeriet er

hvis man kigger på hvordan det opskruede tempo på hospitalsgangene har påvirket dagligdagen på sygehusene for eksempel viste en undersøgelse jeg tror måske den er blevet nævnt i dag

og femten at en og tyve procent af sygeplejerskerne vurderer at det altid er nødvendigt at arbejde meget hurtigt hvilket var dobbelt så mange som i en tilsvarende undersøgelse i

og tolv for også at nævne et andet tal

er der også noget der tyder på at antallet af fejl

i takt med produktivitetskravet for eksempel

antallet af indgivne patientklager

vokset fra cirka fire tusind i to tusind og ni til syv tusind i to tusind og fjorten på den måde er der ting der

det ikke kun er de ansatte

medarbejderne der mærker følgerne af produktivitetspresset men også patienterne der på egen krop mærker at presset på sygehusene har konsekvenser alternativets konklusion er at presset på sundhedssystemet har nået grænsen for hvad vi som ansvarlige politikere kan tillade vi mener at produktivitetstyranniet må slutte nu og her hvis vi skal kunne se os selv medarbejderne og patienterne i øjnene vi har sådan set respekt for at regeringen gerne vil have mest mulig sundhed for skatteborgernes penge men vi står fast på at det ikke må ske på bekostning af kvaliteten og medarbejdernes trivsel det vigtigste er at vi sikrer en god og værdig behandling og derfor skal vi tage det alvorligt når forskere læger og sygeplejersker og andre faggrupper melder om at konsekvensen ved at fortsætte som nu vil være at kvaliteten i den offentlige service patientsikkerheden og

godt må koste noget at have gode glade og tilfredse borgere og medarbejdere det lønner sig i sidste ende ligesom vi skal huske på at den offentlige sektor og sygehusene altså er til for borgernes og ikke økonomiens skyld

her i dag er enige i at produktivitetskravet skal

hørt regeringen fremlægge især mange fordele ved produktivitetskravet

mere og mere tydeligt at der er steder i sundhedsvæsenet hvor produktivitetskravet sådan som det er i dag ikke nødvendigvis giver god mening det mest tydelige eksempel er jo det vi har hørt rigtig meget om efterhånden nemlig på fødeområdet hvor folk lidt kækt har sagt

men der er jo altså en styring i det som vi er nødt til at tage alvorligt man kan også forestille sig andre områder hvor det

sige til folk at de skal øge produktiviteten med to procent om året ikke giver mening

hen fordi der ikke er flere patienter og at man dermed ikke bare kan gøre mere af det og hvor det jo så bare bliver en besparelse

sådan at når man laver

anden tidspunkt har de der modeller være der så længe at det begynder at blive uhensigtsmæssigt

ikke noget mærkeligt i det er meget normalt at der kommer et tidspunkt hvor det giver god mening

vi rent faktisk får det som er formålet

er meget relevant at stille sig spørgsmålet

om det er der vi er med produktivitetskravet

alternativet i dag når man bare foreslår at

medmindre man er ligeglad med at vi får mest muligt sundhed for pengene eller at vi jo gerne vil behandle flere og behandle dem bedre så skylder man jo et svar på hvordan det så er skal styre

er det i mine øjne useriøst

forslag i dag om at man skal afskaffe

enhedslisten og alternativet er uærlige over for folk når man i debatten i dag får det til at lyde som

der er uanede pengebeløb hvis bare man fjernede produktivitetskravet derfor hænger det for mig sammen at vi jo

af os som folketing for at have det velfærdssamfund vi gerne vil have der er for mig den største bekymring lige nu at vi har en regering der lægger op til at der kun skal være en vækst i det offentlige forbrug i danmark

at hvis bare vi gerne vil gøre det lige så godt som vi gør i dag samtidig med at vi bliver flere ældre

skal have en holdning til at vi vil bruge de penge der skal til som den ene del men jo som den anden del at vi gør os nogle alvorlige overvejelser om hvordan

vi styrer hvad det er for nogle økonomiske incitamenter der er og giver de mening ude på de enkelte afdelinger de diskussioner skal for mig hænge sammen det arbejde vil radikale venstre meget gerne deltage

diskutere lige om lidt jeg vil bare gerne spørge ordføreren

er et generelt et overordnet krav som regionerne skal leve op til

paradoksale i at når de på den ene side på afdelingen lykkes med faktisk at få flere kvinder til at føde naturligt og færre med kejsersnit så bliver de skåret i pengene

når nu kvinder både bliver ældre og tykkere og mere syge så jeg er helt med på at at venstre hermed prøver at sige jo jo

er jo overordnet men derfor har vi stadig væk et ansvar for at sikre at modellen samlet set også giver mening ude på den enkelte

ordføreren er enig i det udgangspunkt at der ikke ligger et krav om at kvinder fra regeringens side eller fra venstres

to procent hurtigere hvis ordføreren mener at det er et krav

høre om ordføreren er bekendt med at man ude på nogle afdelinger rent faktisk har bedt kvinder om

skal spares mere end to procent det ser vi jo blandt andet i

ordføreren så også at det er et useriøst krav som danske regioner har fremført

at det er useriøst når de faglige organisationer har fremført det krav mener ordføreren at lægeforeningen for eksempel er useriøs

styringsmuligheder det er faktisk præcis det samme som det vi skriver i vores forslag til vedtagelse mener ordføreren så også at lægeforeningen

fordi vi har en bedre model og det som enhedslisten og alternativet har fremlagt et

at man bare skal afskaffe produktivitetskravet og jeg synes vi skylder at vise hvad den anden løsning er før

udvikle nye styringsmetoder fordi der hele tiden ligger det rigide krav så i takt med at

ellers kommer den rigide styring

at hvis vi skal afskaffe produktivitetskravet

skal det være fordi vi har en bedre styringsmodel den har enhedslisten og alternativet ikke fremlagt i dag og derfor hilser vi debatten velkommen men

lave før man bare kan afskaffe

citere noget med at der er uanede

hvis man bare gør det som alternativet foreslår i dag at afskaffe produktivitetskravet så betyder det jo at der mangler alle de penge som skulle dække de ekstra behandlinger man kan få for produktivitetskravet

og når der er en hel masse fagfolk der går ud og siger at

måde produktivitetskravet fungerer på når man kan høre at der er folk der bliver opereret på en firemandsstue mens der er pårørende og andre patienter til stede så

altså noget der ikke fungerer i forhold til den måde man styrer det på nu det vi går ud og

skyldes det produktivitetskravet skulle vi ikke finde en ny

afskaffe produktivitetskravet og så

man øger arbejdsmængden med to procent for de samme midler

en ordens skyld gentage hvad

vedtagelse der står folketingets partier pålægger regeringen at indlede forhandlinger med

lad os gøre lige præcis det i foreslår med at lave en ny model men den skal da være på plads før man bare kan

af omprioriteringsbidraget fordi så stor en del af udgifterne til vores undervisningsområde jo går til løn til lærere

ikke giver nogen mening at skære ned fordi det får den konsekvens at man så er nødt til at fyre lærere og dermed lave dårligere undervisning helt den samme sammenhæng er der jo ikke

men der er også i sundhedsvæsenet en mulighed for med nye teknologier med nye behandlingsformer med klogere måder at tilrettelægge tingene på at lave en effektivisering og derfor er en effektivisering ikke lig med en besparelse

rigtig stærkt endda vi hører igen og igen fra sundhedspersonalet at de er nødt til at arbejde hurtigere end fagligt forsvarligt for sundhedspersonalet betyder effektiviseringskravet at arbejdsmiljøet nu er så belastet at flere siger op eller går ned med stress sygeplejersker og social og sundhedsassistenter fortæller

at der sker fejl på grund af for lidt tid til patienterne

ikke være bekendt hverken over for de ansatte i vores sygehusvæsen eller over for patienterne

oppe sig eller at kommunerne skal blive bedre til at hjemtage patienterne vi har allerede set flere konsekvenser af alt for mange opgaver

sygehusene skal effektivisere to procent om året spiller en rolle i den udvikling

derfor er vi i sf også enige i at fremtidige fremtidige aftaler om sygehusenes budgetter skal bygge på

end kyniske grønthøstermetoder det er eksempelvis meget mere interessant at se på hvordan vi skaber gode og holdbare resultater det er interessant at se på hvordan vi skaber mere lighed i sundheden i en tid hvor der beviseligt er forskel på vores muligheder afhængigt af

at vi sikrer at alle fagområder tilgodeses uanset at ikke alle fagområder har lige stærke patientorganisationer som kan tale patienternes sag

i forhold til særlig udsultede områder i sundhedssektoren

har vi ikke lagt os benhårdt fast på en bestemt

vi har alene lagt os fast på at der skal findes løsninger som kan sikre sikre patienterne den rigtige behandling og sikre de ansatte et godt arbejdsmiljø

ikke længere er et brugbart parameter i

regionernes budgetter derfor havde jeg også håbet at herre flemming møller mortensen kunne tilføje

vedtagelse at vi skal overveje andre

end det generelle to procentseffektiviseringskrav som har været herskende i de sidste mange år jeg deler herre peder hvelplunds oplistning af udfordringerne i sundhedssektoren

at en ensidig kompensation svarende til to procent over hele linjen er den rigtige løsning jeg tror eksempelvis at der også er behov for at se på differentierede modeller hvor nogle områder har brug for noget mere og nogle andre

noget mindre derfor stemmer sf heller ikke

er ordføreren af den opfattelse at man fra folketingets side bliver nødt til at pålægge

regionerne en besparelsesramme før man kan få udmøntet nogle

og der mangler ressourcer nogle steder i sundhedsvæsenet men jeg synes også

løse nogle af de opgaver som de skal tage sig af så

vi lykkes med den specialisering der er på sygehusene i

er mange forskellige årsager til at

mens der på andre områder måske er plads til at vi

og at regionerne kan blive straffet hvis de ikke lever op til det krav og det vi i hvert fald hører fra de faglige organisationer er jo mere et ønske om at man kan blive sat fri for det krav at der ikke hele tiden ligger en forventning om at skal kunne effektiviseres

sætte sig ned og kigge i et excelark og så sige præcis så meget kan vi effektivisere det næste år på den her

at det er der enighed om

synes der er plads til forbedringer jeg synes ikke bare det handler om at blive ved med at bruge og flere penge ud fra en forudsætning om at folk bliver mere og mere syge jeg tror

til for vi kan undgå at folk bliver syge for der er ingen livskvalitet i at

bred enighed om at der skal findes nogle andre måder at løse opgaverne på i fremtiden jeg tror ikke

at ensidige grønthøstermetoder i fremtiden er løsningen jeg tror vi skal tænke meget klogere i forhold til budget så der også er plads til at operere efter

er et

at takket være indførelsen af produktivitetskravet i to tusind og syv

af nullerne og til nu næsten halveret ventetiden for ikkelivstruende lidelser fra halvfems dage til otte og fyrre dage det er den rette udvikling vi er mange som husker de lange ventetider som tidligere gjorde livet surt for os selv vores børn vores forældre og venner der skulle have fjernet for eksempel brok

meget andet takket være produktivitetskravet blev et halvsløjt sygehusvæsen rask og langt hen ad vejen super effektivt gamle støvede arbejdsgange er gået igennem med en tættekam og ændret ny teknologi er indført og opgaverne løst mere effektivt

kan analysearbejdet på laboratoriecentret på vejle sygehus nu reducere svartiderne på akutte analyser fra to en halv time til kun tres minutter slående er det også at for eksempel region sjælland havde en produktivitetsstigning på imponerende seks

fra to tusind og fjorten til og femten

i samme periode havde en produktivitetsstigning på fire

procent øvelsen med at effektivisere sundhedsvæsenet var sundt og nødvendigt når det så er sagt

på nogle områder og afdelinger kan man ikke nødvendigvis fortsætte produktivitetskravet fødeafdelingerne er et eksempel som har været nævnt flere gange i den offentlige debat på det sidste

aldrig været udgangspunktet at alle afdelinger skulle gøre det mere effektivt grundlæggende er det regionerne sygehusene lokalt og de ansvarlige læger

produktivitetskravet bedst muligt og sikre den højeste kvalitet

vi har i medierne læst om overbehandling af patienter for at sygehusene kan leve op til produktivitetskravet patienter som får taget unødvendige blodprøver ja

med unødvendige operationer så er systemet vist kommet før patienten det kan meget vel være at sygehusene nu med produktivitetskravet selv

skal have et andet måleinstrument og defineret nye krav konservative savner bare det rette alternativ der sikrer en effektiv sygehusdrift uden at ventelisterne stiger igen men vi går åbne og lydhøre ind i de videre forhandlinger når økonomien med regionerne

at effektivisere og gøre tingene

leve op til det her produktivitetskrav

det håber jeg også at enhedslisten er klar over det er sådan det forholder sig så jeg savner faktisk lidt her i debatten også at høre

af sygehusene hvordan vil man sikre høj kvalitet og patienttilfredshed det synes jeg jeg savner at høre

der er god grund grund til at gentage noget af det som jeg også sagde i min

rigtig meget velkommen vi er allerede i fuld gang det er

hvis man ønsker at tale om styring og fokus på hvad der skaber værdi for patienterne

hvordan vi udvikler vores sundhedsvæsen også i de kommende år

tidligere sagt at min dør står åben for drøftelser det gælder

de faglige organisationer som jeg har haft fornøjelsen af at mødes med en række

helt konkrete problemer der kan være de forskellige steder i vores sundhedsvæsen men også

den overordnede styring af vores sundhedsvæsen og om hvordan vi hele tiden udvikler styringen så vi sikrer mest mulig værdi for pengene så vi netop har et balanceret fokus som det også fremgår

vedtagelse som jeg er glad for at så mange af folketings partier bakker op om

kvalitet og patientsikkerhed og på hvordan vi sikrer at de ressourcer vi bruger på vores sundhedsvæsen også sikrer mest mulig sundhed for pengene og også gør op med den geografiske ulighed vi desværre stadig væk ser nogle steder i vores sundhedsvæsen enhedslisten har

gjort det lidt til en diskussion om at

der eksisterer er udtryk for en spareøvelse

vil jeg bare tillade mig at minde om at vi faktisk siden to tusind og syv har tilført

siden to tusind og syv er der kommet flere ansatte der er tyve procent flere læger end der var i to tusind og syv og der er tretten procent flere sygeplejersker det svarer til at

på hvert af vores fire og tyve sygehuse er ansat tretten flere læger og i gennemsnit en og tyve flere sygeplejersker

for øje at også sidste år

en ekstra tilførsel til sundhedsvæsenet på to

i vores velfærdssamfund og det

kigge på hvordan vi gør styringssystemet bedre og styringen mere balanceret og tidssvarende vi er i høj grad i gang med et sporskifte i styringen af sundhedsvæsenet hvor det hidtidige fokus på aktivitet og produktivitet bliver finjusteret så vi får et moderne og et mere balanceret fokus på aktivitet kvalitet omkostninger og patientsikkerhed inden for de

var også derfor at vi sidste år i forbindelse med økonomiaftalen indførte otte nationale kvalitetsmål på sundhedsområdet samtidig med at vi udfasede akkrediteringen for de offentlige sygehuse som vi ved har ledt til unødigt bureaukrati og som vi ved var genstand for stor frustration hos rigtig mange af de medarbejdergrupper vi også har talt om i dag vi har løbende foretaget tilpasninger også af den statslige aktivitetspulje

af det regionale sundhedsvæsen sådan at vi har taget hånd om nogle af de problemer der er det skal vi også gøre fortsat så har vi også som mange af ordførerne har

en række forsøg omkring værdibaseret styring

vi kan ikke bare fra den ene dag til den anden sådan som enhedslisten indikerer

nu lader vi bare som om der ikke skal styringsprincipper til nu afskaffer vi det vi har uden at vi

kigger på hvordan vi også med de forsøg der er iværksat kan udvikle vores styringsmodel i sundhedsvæsenet så for regeringen er det væsentligt at vi har fokus på kvaliteten og patientsikkerheden i det regionale sygehusvæsen med det formål at vi har et stærkt

godt sundhedsvæsen for alle vores borgere og ikke mindst for vores patienter men også for personalet og også for skatteborgerne

det handler også om at sikre at de ressourcer vi tilfører området bliver brugt på mest mulig sundhed

vi desværre stadig væk ser for mange af infektioner fejloperationer utilsigtede hændelser og på det spild

i vores sundhedsvæsen derfor vil både kvalitet og patientsikkerhed også indgå som vigtige

i de økonomiforhandlinger om den regionale økonomi som regeringen skal have med regionerne her i

vi har også løbende fokus på hvordan vi kan udvikle vores nuværende styring endnu bedre så vi netop undgår spild så vi netop sikrer mere kvalitet for patienten så vi netop sikrer et stærkt fokus på medarbejdernes vilkår og arbejdsforhold i vores sundhedsvæsen og så man som patient kan være sikker på at man får en god behandling af høj kvalitet uanset hvor i landet

er glad for den brede opbakning der er

betyder det jo altså at ud over det vi betaler ekstra forventer vi sådan set at personalet også skal hurtigere

er konsekvensen og det er det vi hører fra de faglige organisationer derfor kan jeg ikke helt forstå at sundhedsministeren siger at

vi ikke have styring det er faktisk ikke

der er budskabet hverken fra regionerne eller fra de sundhedsfaglige organisationer men jeg vil godt lige bede sundhedsministeren om at bekræfte

forventer at regionerne leverer ydelser

end de gjorde sidste år

i drg ud over det der var aftalt

noget af det er netop et ønske om til gavn for patienterne ude i den enkelte region at omlægge nogle ydelser så man kan frigøre ressourcer fra et sted til et andet sted

er et udtryk for at man får en ny teknologi og kortere indlæggelser som mange af ordførerne også

har fået et sundhedsvæsen hvor der er sket en lang række forbedringer og udviklinger og det ønsker vi sådan set ikke at sætte over styr det betyder ikke at

ny styringsmodel men vi skal bare holde fokus på at det enhedslisten foreslår bare

lyder som om det er sådan sundhedsministeren opfatter det når man siger at

noget problem jo det er et problem og problemet er præcis at man lægger de her rigide styringsmål

synes jeg da sundhedsministeren skulle gå ud og få et virkelighedstjek

ikke et leverpostejstyringskrav der skal lægges ned over alle afdelinger uden nogen form for ledelsesmæssig stillingtagen og det er jo lidt den diskussion vi også skal have i forhold til hvordan

for en ledelse også værdibaseret ledelse der skal til

så må jeg bare sige at jeg oplever en stor stolthed hos personalet på afdelinger hvor man får nedbragt infektionstallet det er jo også produktivitet det er faglig stolthed og det går hånd i hånd det synes jeg

for at holde fokus på at patienterne

er der steder hvor man løber hurtigt ja det er det sagde jeg også i starten det er noget af det vi har fokus på også fokus på hvordan

patientsikkerheden eller kvaliteten i vores sundhedsvæsen og hvor vi har opmærksomhed på at der er steder hvor man ikke kan løbe hurtigere end man gør men at der er andre steder hvor man skal bruge ny teknologi hvor man skal drage nytte af at behandlingsmetoderne bliver mere skånsomme tager kortere tid og kræver kortere indlæggelser og man dermed

en operation som tidligere tog lang tid

gjort at forløbene er blevet bedre og nogle unikke patientrettigheder der har gjort at man bliver behandlet til tiden det er alt sammen fremskridt som er med til at gøre vores sundhedsvæsen stærkere og bedre til gavn for patienterne men der er også steder hvor vi kan høre at der er en bekymring i forhold til medarbejderforhold og i forhold til patientsikkerhed det skal vi tage alvorligt og det gør jeg også

jeg synes faktisk det har været en rigtig positiv og konstruktiv debat jeg vil også sige tak til ministeren for

for at få sat det her arbejde i gang det var netop det der var vigtigt i forhold til alternativets

den her vedtagelsestekst altså at der kom til at stå at vi har brug for det her nye styringsredskab og at der er tillid til at

og også det at vi allerede sidste år afskaffede lovforslagsmæssigt

afskaffede akkrediteringsmodellen som var unødig bureaukratisk og

optog tid fra medarbejderne som i stedet for

på patienterne så ja der er et sporskifte i gang men det er vigtigt at vi udvikler det her ordentligt for det handler om vores samlede sundhedsvæsen og derfor er der i respekt for

patienterne behov for at vi gør os meget umage med at se på hvilke modeller

jeg konstatere at det vi åbenbart er bedst til

at lytte vi har talt rigtig meget om at vi skal lytte vi skal lytte til de faglige organisationer og lytte til hinanden

nu lytter til de faglige organisationer og til virkelighedens eksperter og velfærdsalliancen der stod herude på trappen i morges inden vi startede forhandlingerne

at budskabet jo er temmelig klart

for en sund faglig udvikling inden for sundhedsområdet og de offentlige sygehuse er produktivitetskravet

rigide krav om at der skal effektiviseres to procent hvert år

konsekvensen er jo ret tydelig vi hører det fra de faglige organisationer og vi ser det i de eksempler der nærmest månedligt kommer i pressen her senest har

brandtilsynet som gav en anmærkning til sygehuset i holbæk fordi der var for mange patienter på gangene

hvis man går ind og læser de påbud der er blevet givet fra arbejdstilsynet og som danmarks radio har aktindsigt i og som dansk sygeplejeråd også har samlet sammen

jo er temmelig tydeligt at vi taler om et sundhedsvæsen der er presset ud over det rimelige danske regioner gør

styre efter den her model længere

styre på en anden måde lave værdibaseret ledelse så må det helt klare spørgsmål fra danske regioner jo være hvordan skal vi opfinde nye styringsmetoder hvis kravet stadig væk er

at der skal effektiviseres to procent hvert år det spørgsmål bliver der jo ikke givet et svar på vi siger at de skal gøre noget andet

ikke noget andet vi fastholder kravet og siger at der stadig væk skal effektiviseres hvis det er rammen

så forvente at danske regioner kan levere mere hvordan kan vi forvente af det sundhedsfaglige personale at de kan levere mere

til vedtagelse som der så er bred enighed om

står folketinget finder at der skal lyttes til personalets kritik

presset hverdag og forventer at regionerne som arbejdsgivere vil følge op på forholdene

står her vi siger at det skal blive bedre men vi bliver at gøre det samme jeg tror simpelt hen ikke de fatter det

at der engang imellem opstår

idé om at der findes en elite

jeg synes ikke vi forholder os til den virkelighed der er derude jeg synes vi sidder herinde og kigger på verden

og forholder os til hvordan vi synes virkeligheden burde se

ikke forstå hvorfor de folk der er derude ikke agerer efter det jeg synes vi

skabe et billede af at vi befinder os i en helt anden virkelighed

det synes jeg er et alvorligt problem og jeg må sige at jeg helt oprigtigt

vi i stedet for går fra den her debat med en idé om at vi bliver ved med at gøre det samme og så håber vi på at virkeligheden indretter sig efter vores

og de regionsvalgte i hvert fald kan se at den fremstrakte hånd ikke kommer her fra christiansborg hvis det produktivitetskrav skal fjernes fordrer det at de faglige organisationer og de regionsvalgte tager kampen

at tale med sundhedsministeren og presse på for at vi får ændret noget så jeg tænker

der havde præcis det samme produktivitetskrav gik man

vi støtter ikke jeres finanslov medmindre

set ganske simpelt så skal man give et klart budskab til regeringen om

imod den økonomiaftale der bliver indgået her senest har vi jo hørt at nu stemmer man bare for hvis regeringen indgår en aftale med danske regioner stemmer man per automatik for

med kl eller regionerne enhedslisten

og når fru liselott blixt giver udtryk for at det skal vi ikke når enhedslisten giver udtryk for at det skal vi ikke når socialdemokraterne giver udtryk for at det skal vi ikke

at mennesker kan blive ved med at levere den samme ydelse uden at få mere tid eller flere penge til det altså penge til regionerne og tid til de ansatte

set også det lægeforeningen peger på i deres

oprette en ny styringsmodel og det er også det der ligger i det

sige at okay så

den anden konsekvens ved at gøre som regeringen nu gør er at der er en part der kommer til at betale for det her og det er personalet

man kan ikke blive ved med at finde effektiviseringer for to procent derfor betyder det at det eneste sted man kan finde dem er ved at personalet løber hurtigere og det er simpelt hen ikke rimeligt så det er et meget grundlæggende princip at hvis vi bestiller mere

anerkender kommunalt og regionalt selvstyre

regionsrådsformænd fra venstre og socialdemokratiet

så vi anerkender i den grad det regionale selvstyre og det vil jeg da opfordre

at både organisationer patienter og personale peger på som en løsning jeg tror

af at de ikke kan blive ved med at effektivisere det skal der lyttes til

fra samtlige ordførere at der bliver lyttet til

svarende til to procent jo vil ramme bestemte områder altså apropos er de fødende om at holde op med at føde det bliver de ved med at gøre og det betyder så bare at man alligevel skal løbe stærkere

gør noget andet altså ulighed i sundhed gør at der i nogle områder mangler rigtig meget

det betyder også at der i nogle områder er behov for noget mere aktivitet

at vi satte os ned og omkalfatrede den måde som vi tænker

man laver en ordentlig afregningsmodel drg takster kan være gode i nogle sammenhænge i andre sammenhænge kan være meget

lidt konstruktive men jeg mener bare at det der er fuldstændig afgørende

jo også det der er budskabet fra de faglige organisationer og fra danske regioner

at vi per automatik

behov for at vi giver noget mere frihed tilbage til

at det faglige ansvar kommer tilbage til personalet at ansvaret kommer

nemlig hos det faglige personale det er ikke sådan at det faglige personale har et ønske om at ting skal være besværlige eller fungere dårligt de har faktisk et ønske om at det skal fungere rationelt

tre og halvtreds procent så lå et andet sted på sygehuset og det vidner jo også om at

andet styresystem end lige præcis drg taksterne og man har for eksempel på

samlet en række specialer så man hurtigere kan diagnosticere patienter

at tænke om igen tænker jeg vil være sundt

jeg rejser mig først når det er godt på den anden side af at man har brugt sin tid så jeg synes at vi resten af dagen skulle hjælpe hinanden igennem

godt på nogle områder og problematisk på andre områder men det der er pointen i forhold til det her

at selve effektiviseringskravet bliver vi bare nødt til at fjerne først altså inden vi begynder at

derudover bliver nødt til at se på hele den her måde at styre det

det ikke har haft konsekvenser det har haft konsekvenser det dem vi diskuterer i dag derfor synes jeg

er sådan lidt et forsøg på at afspore debatten

at når de har kunnet spare det er det nok ikke noget problem jo det er et problem

har effektiviseret mere end det er det fordi det er det rigide styringsmål

over de næste femten år også kan spare tredive procent det er simpelt hen en umulighed og derfor handler det om at få aflyst produktivitetskravet

samlet om at den form for styring vi har nu er uholdbar vi kan ikke bringe den ind i fremtiden på samme måde det synes jeg rent faktisk enhedslisten som har rejst den her forespørgsel

vi har faktisk en minister der har givet udtryk for det her vi har rent faktisk lavet en vedtagelsestekst med rigtig mange partier bag som siger at arbejdsmiljøet og det at lytte til personalet rent faktisk flytter noget på det her punkt der hvor jeg synes

inden vi har vurderet hvad der skal være i stedet for det svar der blev givet fra ordføreren til fru lotte rod i forhold til

synes jeg simpelt hen ikke hang sammen skal

med i forhandlingerne i forhold til regionerne når det handler om økonomi

vi som folketing udstikker nogle rammer hvor vi forventer flere ydelser fra regionerne

siger til personalet at de skal levere to procent

det er helt klart at hvis vi går ind og forlanger flere ydelser fra sundhedsvæsenet så skal vi betale for dem og så skal vi finde finansieringen til

på at enhedslistens ordfører på en eller anden måde slet ikke har fulgt debatten her i dag der er rent faktisk fra de tre største partier her givet udtryk for at den rigide styring skal

det krav vi lægger ned over jer værsgo at gå ud og finde det og så kan vi begynde at

på andre styringsmetoder bagefter der er intet nyt i det der står her og der er intet nyt kommet ud af den her debat det var der

som jo i dag har en fuldstændig horribel og overnormal profit i forhold til at kunne udvikle nye ydelser til sundhedssystemet det vil da helt klart være et af de områder hvor

til at afsætte flere milliarder over de seneste år men alligevel

hvor vi hører om travlhed på landets sygehuse

ikke kan følge de anbefalinger som sundhedsstyrelsen har udarbejdet netop med henblik på at få en så god og tryg oplevelse som muligt samt at give den nyfødte en god start på livet

også på de afdelinger som ikke er lige så gode til at råbe op hvordan sikrer vi at de har lige så meget kernevelfærd og får lige så meget opmærksomhed som de andre områder

enten har faglige organisationer eller patientrettede organisationer til at råbe op det er grunden til at vi har stillet denne forespørgsel til sundhedsministeren og vi glæder os

denne regering men også den tidligere venstreregering sundhedsområdet højt og det er heldigvis noget vi har gjort i fællesskab med dansk folkeparti også i de finanslove vi har lavet de senere år både økonomisk men også i forhold til at have fokus på området på behandlingskvaliteten og udviklingen af

den udvikling og reformering af sundhedsvæsenet som vi satte os i spidsen for tilbage i to tusind og et med vk regeringen også i et stærkt og tæt samarbejde med dansk folkeparti

og den målsætning skal selvfølgelig afspejle sig i indretningen af vores fælles sundhedsvæsen med stærke patientrettigheder behandling af høj kvalitet nye moderne sygehuse og sammenhæng i indsatsen siden to tusind og femten har vi fortsat vores arbejde med at sikre et sundhedsvæsen på patienternes præmisser det har vi gjort med en ny og forbedret udrednings og behandlingsret det har vi gjort med en

som med rettidig omhu skal højne kvaliteten yderligere med et kapacitetsløft på

de næste fire år med vores handlingsplan for den ældre medicinske patient akutpakken mod overbelægning der skal sikre en værdig pleje og et bedre samarbejde mellem region og kommune med den nationale demenshandlingsplan som

meget vellykket symposium til lanceringen af i sidste uge der skal være med til at sikre den demensramte og de pårørende et bedre og et trygt liv og også mere fokus på kompetenceudvikling hos medarbejderne det gælder også vores igangværende arbejde om det nære sundhedsvæsen og om lægedækning i hele landet og sidst men ikke mindst tog vi sidste år i forbindelse med økonomiaftalen med regionerne initiativ til otte forpligtende nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet

som vi indgik en aftale om sidste forår alene i to tusind og seksten blev der tilført to

ekstra til sundhedsområdet og også i år er der afsat ekstra ressourcer vores fælles satsning på sundhedsområdet har haft en mærkbar

i hele landet og tager vi et øjebliksbillede

kan vi også se at det går den rette vej og derfor vil

vedtagelse i forespørgselsdebatterne i dag

så står vi i fællesskab vagt om at vi fortsat skal udvikle vores sundhedsvæsen og også sikre den tryghed og den udvikling af sundhedsvæsenet der er behov for til gavn for patienterne

for at sikre at vi med de ressourcer vi betaler i fællesskab som skatteborgere også får mest mulig sundhed for pengene

et øjebliksbillede af den aktuelle tilstand ventetiden til operation er faldet med mere end fyrre dage siden to tusind og et vi ser at otte ud af ti kræftpatienter behandles til tiden sammenlignet med syv ud af ti bare i to tusind og tretten for femten år siden overlevede fem ud af ti kræft i dag er det seks ud af ti og ikke mindst kan vi se det når firs procent af de indlagte ambulante patienter siger at de grundlæggende er tilfredse med det sundhedsvæsen de møder der er tale om et sundhedsvæsen som har udviklet sig over en årrække og betyder det så

skal være alle steder

vi er nødt til at have en særlig opmærksomhed der er steder hvor vi skal gøre det bedre der er fortsat en stor geografisk ulighed i danmark når det kommer til behandling der er fortsat udfordringer med for eksempel at tiltrække læger alle steder i landet

hvor mange patienter der får tilbudt et forløb

vi se at i én region er det ni ud af ti patienter mens det i en anden region kun er syv ud af ti patienter kigger vi på hvor mange der bliver tvangsfikseret i psykiatrien i én region

er nede på fem procent det er jo ikke fair for patienterne at vi på den måde stadig væk kan se store geografiske forskelle og det er noget af det som vi skal arbejde med

alle patienter skal kunne forvente en høj kvalitet i behandlingen hver gang og også forvente at det sker uden unødig ventetid og alle regioner skal også følge med udviklingen stræbe efter den bedste behandling prioritere efter behov og også være åbne

det gælder også på fødselsområdet

indgår i forespørgselsdebatten og som vi jo heldigvis også har haft lejlighed til at diskutere både på den høring som sundhedsudvalget arrangerede tilbage i december måned men også på et samråd jeg tror man skal være politisk immun og argumentresistent hvis den aktuelle debat om travlhed

en række andre afdelinger på landets sygehuse ikke gør indtryk jeg synes det er vigtigt at vi lytter når dedikerede og kompetente medarbejdere oplever at deres hverdag er præget af travlhed

kan give patienterne det være sig den fødende det være sig andre patienter den tid den omsorg den behandling som de gerne ville det skal være trygt og sikkert at føde på de danske fødegange over hele landet og det skal være trygt og sikkert at være patient på alle vores sygehuse på alle afdelinger over hele landet og så skal vi sikre os at personalet

også har rimelige arbejdsvilkår det er en forudsætning for at give en god behandling

som var omdrejningspunktet for den høring som sundheds og ældreudvalget afholdt den femtende december

ikke leder frem til at vi taler hele vores sundhedsvæsen ned i et sort hul

for de mange medarbejdere der hver dag knokler og gør en forskel for vores patienter

anerkender det store arbejde

heldigvis mange ting der lykkes hver dag

ikke udenom at det er regionerne der er vores organisatoriske

enhed for at udvikle også vores sundhed og træffe de her driftsmæssige beslutninger det har de godt og vel en hundrede og ti milliard kroner til hvert år og langt hen ad vejen kan de også prioritere selv der har vi jo selvfølgelig

lægge rammerne men jeg synes også det er berettiget at vi har en forventning om at man også regionalt tager debatten om

er man har behov for at bruge flere ressourcer hvor

skrue arbejdsgangene sammen på en anden måde

man lokalt skal adressere de aktuelle udfordringer der er hvad enten det er på fødselsområdet

som lægger særligt pres på nogle afdelinger og netop også kigger på at det kan være gode ting glædelige ting som stigende fødselstal der så gør at man er nødt til at prioritere ekstra nogle steder mens man andre steder skal kigge på om man kan optimere arbejdsgangene det handler om lokal planlægning og det handler også om at sikre frirummet til at man lokalt kan planlægge efter de forskelligheder vi også ser regionerne har en pligt til at stræbe efter det højst mulige niveau og også tage ved lære af de bedste når det kommer til at komme de geografiske uligheder i sundhed

sundhedsminister og vi som regering men også vi samlet som folketing vi ønsker fra regeringens side fortsat at prioritere og forbedre og udvikle vores kernevelfærd på sundhedsområdet og det vil vi også gøre i den kommende tid for kigger vi lidt frem

komme flere borgere med en kræftsygdom der vil komme flere medborgere med en kronisk sygdom og der kommer

flere fødsler med et stigende fødselstal over de kommende ti år det er selvfølgelig tendenser det er udviklinger som vi er nødt til at tage bestik af både de steder hvor det er en positiv udvikling men også de steder

prioriterer det ressourcemæssigt derfor skal vi også allerede nu udvise rettidig omhu og ruste sundhedsvæsenet til at alle patienter også fremover kan få en behandling af høj kvalitet vi skal følge udviklingen på baggrund af blandt andet de otte nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet som vi aftalte med danske regioner og kl sidste forår for de otte nationale mål sætter en klar retning for hvordan sundhedsvæsenet skal udvikles og udgør en drivkraft

have fokus på at der kan være særlige udfordringer og det giver os også en indikation på

det danske sundhedsvæsen udvikler sig i en ønsket retning og hvor der kan være ting der er behov for at blive taget hånd om en øget økonomisk ramme gør det ikke alene vi skal også skabe en bedre sammenhæng i vores sundhedsindsats på tværs af kommuner almen praksis og de specialiserede sygehuse og så skal vi have fokus tilbage på kerneopgaven vi er nødt til at være åbne over for også at lære af hinanden udvikle bedre arbejdsgange både til gavn for patienterne men også for medarbejderne bruge nye metoder og sikre at ressourcerne anvendes bedst muligt derfor er det væsentligt også i de debatter vi tager i dag

hele tiden holder fokus på at vi ikke må gå i stå

når vi taler om udvikling i sundhedsvæsenet

den måde som vi styrer vores sundhedsvæsen på vi er nødt til at konstatere at der nogle steder i sundhedsvæsenet stadig væk eksisterer spild i form af fejloperationer utilsigtede hændelser infektioner forløb som er unødvendige unødvendig behandling eller undersøgelser og det er ikke acceptabelt for patienterne

den brug af ressourcer som vi har og derfor har vi heller ikke som politikere og sundhedsvæsen råd til at vi bare lader det fortsætte der har vi behov for at have et stærkere fokus vi skal undgå spildet

mere fokus på kvalitet og patientsikkerhed og det der giver værdi for patienten og blandt andet derfor

vil kvalitet og patientsikkerhed også indgå som vigtige parametre i økonomiforhandlingerne om den regionale økonomi som vi også har brugt lidt tid på at

det er netop for at sikre at vi fortsat har et stærkt sundhedsvæsen i danmark et stærkt sundhedsvæsen som er en grundpille i vores velfærdssamfund

og så man som patient kan være sikker på at få en god behandling uanset hvor i landet man bor jeg glæder mig til dagens debat og jeg glæder mig også til det fremtidige samarbejde om at udvikle vores sundhedsvæsen

nu har jeg efterhånden været sundhedsordfører i mange år så

og der kommer også flere og skiftende regeringer

alle sammen sagt nu er det slut med senge på gangene nu er det slut med ulighed

i sundhed nu skal vi have et

det er jo mange flotte ord

men vi ser også en øget travlhed derude

så flere gange har brug for mere hjælp

som jeg fortalte i min begrundelse har vi længe hørt om fødegangene men mange andre områder har også haft det svært men har ikke haft helt samme fokus

patienterne altså overmedicinere med sløvende medicin på grund af travlhed på regionshospitalet randers har sygeplejerskerne så travlt at de dagligt må udskyde nødvendige opgaver som at ordinere medicin og overvåge syge patienter det viser en rapport fra arbejdstilsynet

sygeplejerskerne oplyser at det typisk er monitorering

og lægeordineret monitorering der udskydes eller udføres

det her sker dagligt eksempelvis var der en og tres patienter ved arbejdstilsynets besøg i april på en afdeling med plads til tre og tredive ja i det hele taget kom arbejdstilsynet med syv og tredive påbud til sygehuse landet over for for store arbejdsmængder og det er bare ikke godt nok jeg håber at vi ser effekterne af de penge vi har afsat til et sikkert patientflow

men jeg er utålmodig ja det er regionernes ansvar men

betingelser vi giver dem som vi var inde på i

forespørgslen fra enhedslisten

hvilke styringsredskaber der skal til i fremtiden vi tror ikke at et to procentseffektiviseringskrav er den rette løsning for fremtiden vi ser gerne at vi finder nogle andre styringsværktøjer og derfor håber vi

vi sikrer kvalitet og her mener vi selvfølgelig at det skal komme alle til gode sidste år fik vi afsat en stor del penge til kræftområdet og det område ønsker vi også

jeg tog den tidligere sundhedsminister i ed på

på sygehusene og det sagde sundhedsministeren

ville gøre men desværre hører vi bare tit fra patienter som kan fortælle

stor forskel på om det er på en kræftafdeling

de kommer med et barn med cystisk fibrose på en anden afdeling som en mor til en uhelbredeligt syg dreng sagde jeg føler altid det er mere synd for børn med kræft end for mit barn jeg er rigtig glad for at børn med kræft får sådan en god behandling samt at de modtager en masse ting fra frivillige men jeg ønsker også at vi kan gøre det for de andre børn der har uhelbredelige sygdomme og uanset hvilken forfærdelig diagnose de har

derfor være ligeså opmærksomme på andre diagnosegrupper regionerne skal sørge for at er den samme udredning og behandling for alle grupper

må gerne sørge for at fordele de goder de har til børn på sygehusene jeg synes det er hjerteskærende at høre om børn med andre sygdomme der må se til når der bliver givet gaver til kræftafdelingen

og statsministeren må jo sørge for at sikre penge til det sundhedsvæsen når statsministeren netop mener at det er kernen af vores velfærd og derfor skal prioriteres

statsministeren op på så uanset hvilken diagnose eller hvor i landet du bor skal vi sikre

hvor der er geografisk ulighed i sundhed folketinget imødeser derfor statusrapport om de nationale mål til foråret som følger tilstanden i sundhedsvæsenet og udviklingen i den geografiske ulighed folketinget finder dog at tilstanden i sygehusvæsenet generelt er god med faldende ventetider stigende overlevelse for kræft og høj

folketinget konstaterer således at der endnu er steder i landet hvor der opleves store udfordringer med travlhed på de enkelte afdelinger

folketinget understreger at regionerne har ansvaret for at sikre en prioritering der afspejler de faktiske behov så det er muligt at leve op til sundhedsstyrelsens retningslinjer på eksempelvis føde kræft og hjerteområdet folketinget forventer at ministeren følger tæt hvordan regionerne anvender de af folketinget afsatte midler til løft af kvaliteten og patientsikkerheden generelt

diskussion og debat om det her se hvad er det for et sundhedsvæsen vi har i dag vi har et

der er fri og lige adgang der er faktisk også rigtig stor tilfredshed blandt patienterne og borgerne med vores sundhedsvæsen vi har vel nok et

ret moderne sundhedsvæsen fordi vi

lave omlægninger på en dynamisk måde

har et sundhedsvæsen hvor alle dem der arbejder i sundhedsvæsenet hver eneste dag forsøger at gøre det bedst muligt det vil sige vi fokuserer på kvaliteten vi har også et sundhedsvæsen hvor vi hele tiden prøver at sætte standarder efter hvad der er den bedste viden den bedste evidens vi har også et sundhedsvæsen som udvikler sig i en retning hvor det hele bliver mere og mere kompliceret og specialiseret og vi har et sundhedsvæsen som vi slet ikke kan drive frem som vi gerne vil her fra folketinget hvis ikke tilliden mellem patient og sundhedsvæsen til stadighed er meget høj hvem styrer vores sundhedsvæsen

den del der har med selve sygehusvæsenet at gøre ligger ude i regionerne og det er altså os der sætter den økonomiske ramme for hvad regionerne skal formå derude

for at kapaciteten og fagligheden men også bygningerne og udstyret er moderne og tidssvarende hvordan er det vores sundhedsvæsen skal agere på sygdom jo som jeg siger er der fri og lige adgang og det vil sige at alle skal kunne komme ind

uanset hvilke sygdomme de har og hvad er det så for nogle sygdomme danskerne har ja desværre meget kræft hjerte kar sygdomme rigtig mange sygdomme som er udløst af den måde vi lever livet på og her synes jeg rent faktisk at vi har et etisk dilemma som jeg tror vi skal sætte meget højere på dagsordenen politisk det ønsker vi i hvert fald at gøre fra socialdemokratiets side og det er lige nøjagtig i hvor høj grad arbejder vi for at reducere udviklingen af sygdom i danmark i hvor høj grad arbejder vi forebyggende og sundhedsfremmende det mener jeg som sagt er et etisk dilemma

gøre her det hænger også sammen med at den sociale ulighed og den demografiske ulighed som også

jo rent faktisk er stigende den sociale ulighed mellem de rigeste og bedst uddannede de fattigste og dem med de korteste uddannelser stiger i danmark det er slet ikke holdbart det passer slet ikke til et land som vores

så er vi jo en velfærdsstat og velfærden opstår i samspillet mellem de offentlige ansatte og borgerne der hvor borgerne møder det offentlige sundhedsvæsen eksempelvis her må vi også sige at

borgeren møder sundhedsvæsenet på er en helt anden måde i dag end det var for blot få år siden korte indlæggelser måske slet ingen indlæggelser ambulante behandlinger det er godt

og det bliver en måde vi også skal omlægge på i fremtiden på samme måde som vores sundhedsvæsen også kommer til at bære præg af telemedicinske løsninger og det skal også være muligt i et land som vores som er så rigt at patienterne får de fordele også fordi som

siger her i dag der er en geografisk ulighed her kan telemedicinske løsninger også komme ind som noget der er med til at gøre vores sundhedsvæsen mere lige

arbejdsmiljøet hvordan står det til med arbejdsmiljøet i det sundhedsvæsen

ikke ret godt til og det er en udfordring fødegangene har vi sat i højsædet

som et eksempel på hvordan tilstandene er rundtomkring i sundhedsvæsenet fra socialdemokratisk side skal jeg også i dag rejse en bekymring i forhold til

den fremskrivning de vil lave af det offentlige forbrug er kun det halve af det som befolkningens udvikling aldrings patient og sygdomsudvikling tilsiger der skal være vi har haft en drøftelse af hvordan styringsmekanismerne skal være fremover vi ønsker fra socialdemokratisk side at de skal bygge på kvalitet og

skal laves moderne tiltag vi fjernede den danske kvalitetsmodel andet er kommet i stedet jeg vil slutte af med blot at sige at der er nogle steder hvor vi skal være bekymrede og det skal vi være i forhold til

skal vi have sat højere på dagsordenen

uanset med hvilken grund man henvender sig eller kommer i berøring med det danske sundhedsvæsen

skal det være trygt at være patient vi har i venstre altid prioriteret danskernes sundhed højt

alene sidste år løftede vi sammen med df sundhedsvæsenet med to

et markant løft en del af midlerne halvtreds million kroner årligt for at være helt præcis blev øremærket fødeafdelingerne

har løst alle udfordringerne nej for vi skal fortsat lytte til personalet når de igen og igen peger på travlhed og en stresset hverdag og jeg ser frem til den kortlægning af fødselsområdet som regionerne har igangsat

kortlægning giver og hvilke spørgsmål den rejser fra venstres side

os at de øremærkede midler i høj grad er anvendt til at sikre mere jordemoderkapacitet og jeg er sikker på at regionerne nøje har overvejet hvordan de ekstra midler investeres bedst jordemødrenes formand lillian bondo skrev sidste år i en kronik i politiken skal vi satse på mere af det samme eller skal vi tænke svangreomsorgen om jeg vil opfordre til det sidste

at folketingets sundheds og ældreudvalg jo også kort før jul var vært ved en høring om netop tilstanden på de danske fødeafdelinger her blev det blandt andet bemærket at ni ud af ti kvinder har en god fødselsoplevelse

indikator i forhold til temperaturen om man så må sige på svangreomsorgen som vi med det afsæt kan betegne som sund og langtfra så overophedet som debatten indimellem giver indtryk af og jeg blev oprigtig glad for den mangfoldighed som prægede høringen med deltagelse af både private og offentligt ansatte med erfaringer lige fra private hjemmefødsler i rolige omgivelser til et mere institutionaliseret erfaringsgrundlag for vi skal lytte til dem alle og vi kan lære noget uanset hvor i svangreomsorgen man har sin daglige gang

måske som bondo foreslog gentænke en del af svangreomsorgen men lad mig for en god ordens skyld slå fast at er et produktivitetskrav på to procent målrettet fødende for at sige det helt kort har regionerne jo et ansvar for at prioritere således at udviklingen og de faktiske behov lokalt

afspejles og enhver kan da sige sig selv at en fødsel tager den tid en

og produktivitetskravet er jo som sådan ikke målrettet en enkelt afdeling eller et enkelt område

faktisk i gennemsnit over flere år leveret mere end de aftalte to procent

afgørende at det danske sundhedsvæsen leverer behandling af høj kvalitet uanset hvor i landet man bor hvor tung pengepungen er eller hvilket postnummer man har vi har skabt fokus på patienternes sundhedsvæsen og har styrket patienternes rettigheder ligesom vi har en ambition om at vi skal have udlignet regionale forskelle lægedækningsudvalget er et godt eksempel på at vi sætter handling bag ordene nu har vi anbefalingerne og tiden er kommet hvor vi skal trække i arbejdstøjet i sidste uge lancerede vi sammen den nye nationale demenshandlingsplan og det er en vigtig satsning for vi bliver flere og flere ældre og for os

nogle af de udfordringer som venter lige om hjørnet når vi med kræftplan iv sætter patienten i centrum med en patientansvarlig læge

fra kolde hospitalsgange og ind på varme stuer og når vi med otte nationale mål og tilhørende indikatorer ønsker at vende skuden i en ny retning

sammen et udtryk for at vi er på patienternes side

at skal vi for alvor rykke i det danske sundhedsvæsen

afgørende at vi får hele paletten i spil kommuner regioner og almen praksis sidder med nøglen til den lås som vi

i en retning hvor tværfagligheden er mere reglen end undtagelsen og hvor fokus i langt højere grad er på hvad der skaber værdi for patienten afslutningsvis vil jeg gerne tilkendegive at vi bakker om det vedtagelse som dfs ordfører

jeg synes

jeg hører forslaget til vedtagelse fra det store flertal af partier hvori

tilstanden i sundhedsvæsenet beskrives som generelt god

jeg kan godt nogle gange spekulere lidt på om det er det samme sundhedsvæsen vi taler om og det skal jo ikke forstås sådan at jeg har et ønske om eller at vi i enhedslisten har et ønske om at tale det danske sundhedsvæsen ned det er blot et spørgsmål om at vi

været inde på at der er områder hvor sundhedsvæsenet

presset og i den grad udfordret det er jo sådan at de sundhedsfaglige organisationer

forsøger at råbe os op vi hører sygeplejersker sige at grænsen for nedskæringer i sundhedsvæsenet

er nået til et punkt hvor arbejdsmiljøet er nedslidt og hvor mere end halvdelen af alle sygeplejersker melder at muligheden for at løse deres kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau altid eller næsten altid er under pres hverdagen på sygehusene er i dag præget af opsigelser

og patientsikkerheden er under pres dansk sygeplejeråd kalder

for etisk uforsvarlig jeg synes det er vigtigt når vi hører den her slags meldinger

det sundhedsfaglige personale på grund af deres høje faglighed gør opmærksom på at de i den grad er presset

rigshospitalets fødeafdeling morten hedegaards opsigelse og der kom det også frem at svangreomsorgen er præget af at læger og jordemødre ikke mener at de kan gøre deres arbejde ordentligt

det statistiske budskab om at der er flere jordemødre og færre fødende fødende

vi også hørt de implicerede parter gøre rede for hvordan arbejdsopgaverne er blevet flere og mere komplekse ligesom vi har hørt ledende læger og jordemødre forklare

spare især synes jeg det kan være bekymrende når meldingen fra jordemødrene også er at flere og flere jordemødre søger væk fra fødeafdelingerne hvor deres kerneopgaver ligger fordi

er for presset på tid og på deres faglighed

i vedtagelse i dag lægges der også op til at regionerne skal pålægges krav om kvalitet og effektivitet

egentlig er på tide at folketinget påtager sig et reelt ansvar for den situation

at skabe et velfungerende sundhedsvæsen så længe vi herindefra holder dem i en styringsmæssig spændetrøje regionsformændene har selv været ude med en fælles udtalelse om at de gerne vil af med to procentsproduktivitetskravet fordi det hæmmer dem i at skabe den kvalitet som vi så gerne vil have for borgerne

ønsket i dag kunne derfor være at vi var med til at lytte til alle de mennesker der hver dag knokler for at skabe kvalitet og bedre sundhed de prøver at fortælle os at deres hverdag er for travl og fra foa

alle sammen på at én vej frem er at få fjernet produktivitetskravet det synes vi

og vi håbede derfor at vi i enighed

er nok set i lyset af den tidligere debat et fromt men urealistisk ønske

folketinget imødeser derfor statusrapporten om de nationale mål til foråret som følger tilstanden i sundhedsvæsenet og udviklingen i den geografiske ulighed folketinget konstaterer at der opleves store udfordringer med travlhed generelt i sundhedsvæsenet og det vækker bekymring at de største sundhedsfaglige organisationer på landets hospitaler vurderer at muligheden for at løse deres kerneopgaver på et fagligt forsvarligt niveau altid eller ofte er under pres folketinget anerkender at de sundhedsprofessionelle hver dag yder en stor indsats for at skabe kvalitet for borgerne folketinget tager de sundhedsprofessionelles bekymring til efterretning og pålægger regeringen at fjerne to

uden økonomisk kompensation fra økonomiaftalen for to tusind og atten mellem regeringen og danske regioner og at indlede forhandlinger med danske regioner samt de sundhedsfaglige organisationer

smartere og detaljeret processtyring med mere det er ikke godt nok og det skal vi lave om på liberal alliance har stor fokus på bedre kvalitet for patienterne og bedre arbejdsvilkår for de ansatte vi gik faktisk til valg på at opprioritere sundhedsvæsenet sammen med venstre df og konservative

vi har leveret på dem alle sammen men vi skal fortsat udnytte ressourcerne bedst muligt

blandt andet gøre ved at vise tillid til de ansatte så de kan få tid og mulighed for at yde en god menneskelig og faglig service som giver tryghed og sikkerhed for patienterne kontrol og registrering er nødvendigt men al overflødig kontrol skal skæres væk det stjæler tiden fra dygtige ansatte for eksempel viser en undersøgelse fra overlægeforeningen at overlæger arbejder i flere og flere timer om ugen

alligevel bruger de mindre og mindre tid på patienterne og når man hører om situationen som nogle kvinder oplever på en fødeafdeling skal vi i allerhøjeste grad tage det alvorligt her på christiansborg skal vi sørge for at vilkårene er til stede for at regionerne har mulighed for at løfte deres opgave og deres ansvar derfor må vi finde ud af

at tilført halvtreds million kroner årligt øremærket til fødeafdelingerne er der stadig væk for stor travlhed nogle steder

af de steder hvor det går godt og det er generelt en ting som vi skal blive meget bedre til nemlig at lære af de regioner hospitaler og afdelinger

bedre til vidensdeling og vidensdeling er ikke kun relevant internt i det offentlige system vi kan også lære af private leverandører som i mange tilfælde kan levere de samme ydelser til lavere priser uden at gå på kompromis med kvaliteten

har en god fødselsoplevelse men det skal ikke være nogen sovepude

der bruges også flere og flere penge fra to tusind og fjorten til to tusind og seksten er der specifikt på rigshospitalet brugt flere penge per fødsel fra toogtyvetusinde og trehundrede og tooghalvtreds kroner i to tusind og fjorten til fireogtyvetusinde og syvhundrede og treogfirs kroner i to tusind og seksten i faste priser vel at mærke

generelt for landet er der også brugt flere penge der er ansat flere læger og flere sygeplejersker og antallet af jordemødre er steget med halvtreds procent fra cirka tusind til en tusind fem hundrede fra to tusind og et til to tusind og femten mens fødselstallet faldt fra cirka femogtredstusind til

i perioden fra to tusind og et til to tusind og femten er der i alt ansat sekstentusind flere personer på danske sygehuse og i danmark

sygeplejersker og læger per indbygger end de har i sverige vi har også flere hospitalssenge i danmark end de har i sverige

som jeg lige har nævnt har også givet en rigtig god og positiv udvikling med bedre behandlinger og kortere ventelister

og følge hvordan midlerne bruges

en dagligdag med arbejdspres og stress hvor kvaliteten har været nødsaget til at komme i anden række hos de kompetente medarbejdere som det også nævnt tidligere i dag

har regionernes fem formænd

understøttet det ved at påpege at yderligere tempo hos medarbejderne ikke længere er afgørende for at løse sygehusvæsenets problemstillinger de har påpeget hvordan de tildelte midler simpelt hen ikke længere rækker til at imødekomme medarbejdernes faglige stolthed og patienternes behov vi har hørt fra medarbejderforeninger på landets hospitaler at de har sendt et råb om hjælp til christiansborg en kritik der primært er en konsekvens af det forældede produktivitetskrav

bærer en stor del af skylden gennem de seneste ti år er sygehusvæsenet blevet påtvunget produktivitetskrav krav som gør at at der nu ikke er andet at skære på end medarbejdernes tid som lillian bondo formand for jordemoderforeningen har udtalt

krav som også gør at det vigtige forebyggende arbejde for eksempel på fødselsområdet skæres væk vi i alternativet mener derfor at det er tid til at handle vi har tillid til medarbejdernes faglighed vi har tillid til at

når vi bliver bedt om hjælp så kan vi stole på at det skal tages alvorligt derfor mener vi at det er tid til at sætte fokus på kvalitet for medarbejderne og kvalitet for borgerne vi mener alt i alt at vi skal lytte til fagfolkene og lytte til deres bekymringer og opbygge et system der tilgodeser deres faglige vurderinger som jeg har nævnt

i den tidligere debat har vi nået grænsen for

vi mener at det her produktivitetskrav

produktivitetstyranni må slutte nu

vi må få tilliden til fagpersonalet

jo der vi giver alle lige muligheder og der vil svaret være det ser lidt sløjt ud så længe regeringen forsømmer

prioritere daginstitutioner og skærer i alle vores uddannelser og uddannelse og sundhed hænger sammen vi har en uacceptabel ulighed i sundhed i danmark mennesker med mindst uddannelse lever kortere og

det taler vi alle sammen om herinde men lige nu er der også flertal i folketinget som tøver med at tage de initiativer til forebyggelse som skal til

når det ikke hænger sammen på fødegangene

om økonomi som vi lige har diskuteret men det handler jo også om at kvinder

og tykkere og er mere syge

det tror jeg der skal men vi skal også spørge os selv om vi gør nok for at forebygge for eksempel forebygge fedme

gerne bruge den her debat til igen at sige tak for den høring vi havde om fødegangene jeg synes faktisk det var

og jeg synes vi skal holde hinanden lidt i ørerne i

det skal vi gøre meget mere

for mig hænger den her diskussion sammen med

før om hvordan vi styrer og leder sundhedsvæsenet på en klog måde

der her er en parallel til uddannelsesverdenen hvor vi jo står i den groteske situation at hvis du

på samme måde synes vi har en diskussion til gode på sundhedsområdet

lede og styre på en måde hvor det personlige og nærværet og tiden får lov til

det er jo helt grotesk når vi hører fra jordemødre at de skal have dobbeltvagter fordi der ikke kom nogen for at afløse

ikke kan nå at gå på toilettet

men det er jo også et spørgsmål om

derfor håber jeg at vi kan tage en samlet diskussion om hvordan vi

styre rammerne men også sørge for at få god ledelse rundtomkring

blixt sf vil under ingen omstændigheder stemme for forslaget da det overhovedet ikke adresserer det spørgsmål som fru liselott blixt jo selv har peget på i forespørgslen nemlig spørgsmålet om tilstanden og de manglende ressourcer i sundhedsvæsenet

vedtagelse henvises der blot til at regionerne skal anvende de midler der er afsat til løft af kvaliteten og patientsikkerheden teksten forholder sig derfor ikke på nogen måde til de alvorlige problemer som

nu for alvor påfører patienter og medarbejdere i sundhedsvæsenet

fru liselott blixt at det altså ikke kun er på fødeafdelingerne på rigshospitalet den er gal inden for de sidste par måneder har medarbejdere løbende klaget over arbejdsmiljøet på flere sygehuse i alle fem regioner lad mig blot nævne medarbejderne på fødeafdelingerne i aarhus og i odense medarbejderne inden for psykiatrien i risskov hvor personalet er bange for at gå på arbejde og overbelægningen på de medicinske afdelinger i holbæk

var blevet overmedicineret for at klare arbejdspresset

for at levere en tryg og god behandling

morten hedegaard sin stilling op på rigshospitalet på en af landets største fødeafdelinger på grund af for få hænder

om travlhed på landets fødeafdelinger som jeg med interesse

milliard kroner i finanslovsaftalen for to tusind og seksten blev der øremærket halvtreds million kroner årligt til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger til trods for de øremærkede midler til den styrkede indsats på fødeafdelingerne kan vi konstatere at der stadig opleves travlhed på nogle fødeafdelinger det skal vi selvfølgelig lytte til og anerkende

trygt og sikkert at føde på vores fødeafdelinger og personalet skal trives og have ordentlige arbejdsforhold så risikoen for fejl minimeres regionerne har ansvaret for inden for den samlede ramme til sundhed at tage højde for udviklingen lokalt og sikre en prioritering der afspejler de faktiske behov vi imødeser derfor at ministeren følger udviklingen

og får en drøftelse med regionerne om hvordan de anvender de afsatte midler til løft af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet vi vil fra konservativ side fortsat følge tilstanden i sundhedsvæsenet tæt

også på tværs af partierne nu fokuserer på de steder hvor der er

men samtidig også anerkender og sikrer arbejdsro de mange steder i vores sundhedsvæsen hvor vi heldigvis ser store fremskridt og hvor vi heldigvis oplever at personalet leverer en god kvalitet for vores patienter hver dag at vi også husker at anerkende deres indsats

på de afdelinger hvor der kan være behov for at vi tager særlige problemstillinger op men at vi grundlæggende også kigger på de steder hvor vores sundhedsvæsen er velfungerende og hvor der heldigvis sker en god udvikling til gavn for vores

jeg synes det er relevant at vi ikke bare sådan i udvalg og i ministeriet tager debatten men også her i salen tager nogle af de større debatter og principielle debatter

nogle af de små grupper mange gange føler sig trængt

dem der ikke får helt den samme opmærksomhed derfor vil jeg selvfølgelig spørge ministeren om

når ministeren kommer tilbage

vi har talt om det tidligere

og samler ind til og så videre det er nogle af de ting jeg vil høre om ministeren stadig væk vil arbejde

fokus på svangreomsorgen og de udfordringer der er jeg er fuldstændig enig med dansk folkepartis ordfører i

er nogle områder der nogle gange bliver sådan lidt klemt i debatten

jeg har som minister en forpligtelse til at vi

holder både patientrettigheder

gøre alt for at undgå

havde talt bare lidt om forebyggelse og sundhedsfremme bare lidt om at vi bør gøre noget mere for at reducere sygdomsudviklingen i danmark vi har et sygehusvæsen

tager sig af sygdom men for det enkelte menneske for livskvaliteten for os som samfund må det da være meget bedre og forbundet med sund fornuft at vi prøver

nu spejder jeg efter trepartiregeringens intentioner på

motion fra man er helt lille derfor indgår det også

de nyreviderede pædagogiske læreplaner det indgår i vores fælles aftaler på uddannelsesområdet både på folkeskoleområdet men også ungdomsuddannelsesområdet med

indgår i vores idrætspolitik for at sikre at flere danskere bliver aktive i blandt andet

lige så vel som vi har en forebyggelsesindsats når det handler om at bekæmpe rygning når det handler om at bekæmpe den

så det er et område som den her regering

direkte tværministerielt arbejde

rygning på erhvervsskoler det havde jeg glædet mig rigtig meget til

allerstørste sundhedsproblem vi har i danmark det udløser mest sygdom

dødsfald det vil en ny trepartiregering overhovedet ikke røre ved derfor må jeg sige én ting er ord en anden

på den enkelte institution løfter det ansvar man har det vi kan se i dag er at en lang række

som klart og tydeligt siger at man ikke må ryge på de pågældende institutioner den

eller bliver udskrevet for tidligt

til en ung pige der er psykisk syg fortæller at de kommer til psykiatrisk skadestue en fredag aften

sammen med de voksne

børneafdelingen har lukket i weekenden

så tænker jeg er det det vi tilbyder vores børn og unge

at den enkelte ikke er indlagt

er antallet af tvangsindlæggelser foretaget med hjælp fra politiet steget med en og tres procent

sidste år det viser en aktindsigt i politiets journalsystem det svarer til at der i gennemsnit blev gennemført elleve tvangsindlæggelser hver eneste dag

det her er en konsekvens af for mange nedlagte sengepladser knud kristensen fra sind siger vi oplever at flere og flere henvender sig frivilligt og bliver afvist

og ender med at blive så syge at de må tvangsindlægges med politiets hjælp

en ond cirkel vi ser det er bare to grunde til at vi i dansk folkeparti mener

ordfører bringer selv børnepsykiatrien

behov for at vi har

afspejler den fælles satspuljeaftale som vi lavede sidste år

det vil jeg også vende lidt tilbage til det er et yderst vigtigt

aktuelt emne som vi skal diskutere

at man oplever at det er kapaciteten

om en patient har behov for indlæggelse eller har behov for

også et ansvar for det her område selv om det er regionerne der har det driftsmæssige ansvar og regionerne der driver

også sikre at regionerne kan løfte de opgaver træffe de forsvarlige beslutninger på psykiatriområdet så lægerne

sundhedsfagligt personale dermed kan træffe deres faglige beslutninger netop ud fra deres faglighed og ikke ud fra andre hensyn det er et ansvar vi har her i folketinget i fællesskab

vi ret hurtigt også over de senere år har kunnet blive enige om at i alt for mange år har psykiatrien ikke fået den opmærksomhed

var nødvendig den har heller ikke fået den samme opmærksomhed som for eksempel somatikken jeg oplever at det heldigvis har ændret sig det var også nødvendigt jeg oplever

i dag er politisk vilje til at ændre forholdene i psykiatrien det betyder også at vi i satspuljekredsen bevilgede

to milliard kroner til regionerne direkte til psykiatrien med satspuljeaftalen for to tusind og femten til

atten i har også haft en diskussion med den tidligere minister om en opfølgning på om pengene

og med den seneste aftale er de her midler

og der er blevet taget en række andre initiativer

antallet af sengepladser vi skal have kigget på hvorfor

etableret det antal som i hvert fald var forventningen

afsættelsen af de fyrre million kroner årligt antallet af sengepladser i psykiatrien er ifølge danske regioners tal for perioden to tusind og syv

procent fra tre tusind to hundrede og syv og firs i to tusind og syv til to tusind ni hundrede og fem sengepladser i to tusind og seksten jeg synes også det er vigtigt

fremhæve de ensartede udrednings og behandlingsrettigheder på tværs af sundhedsområdet som blev indført i to tusind og og fjorten og som også betyder at de psykiatriske patienter har samme rettigheder som de somatiske patienter det handler også om ligestilling og den ligestilling afspejler sig også i de nye udrednings og behandlingsrettigheder fra

sikrer at patienter har ret til at blive udredt og behandlet på privathospitaler hvis det offentlige ikke har tilstrækkelig kapacitet det handler om ligestilling

patientrettigheder på tværs af hele vores sundhedsvæsen vi har fra politisk side signaleret at vi ser somatikken og psykiatrien som ligestillede og vi har forsøgt

noget af det efterslæb som vi må erkende der har været på psykiatriområdet men der er også stadig væk steder hvor vi skal i arbejdstøjet

regeringen kan jeg sige at vi ikke ønsker at stoppe her vi har også derfor netop besluttet at lave et styringseftersyn af psykiatrien der er nedsat en arbejdsgruppe som forventer at afslutte sit arbejde her i efteråret to tusind og sytten med blandt andet danske regioner og arbejdsgruppen skal komme med konkrete anbefalinger til hvordan den overordnede styring af psykiatrien kan forbedres med afsæt i gennemsigtighed og styring af

kvalitet og ressourceanvendelse i psykiatrien

kommer til at få i detaljer sammen med socialordførerne jeg synes det er vigtigt at holde sig for øje at formålet med de nye afdelinger er at give den gruppe af borgere der i dag ofte har alt alt for mange indlæggelser og også nogle gange oplever næsten at blive

langt bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb end det der er tilfældet i dag efterårets forhandlinger i satspuljekredsen affødte nye forløbsprogrammer på børne og ungeområdet og fokus på den tidlige indsats over for særligt sårbare familier forløbsprogrammerne skal jo blandt andet understøtte sammenhængende forløb på tværs af sektorerne og forvaltningsområderne

det er vigtigt at vi begynder at få det her helhedsfokus

mange ikke mindst når vi taler om børn og unge som har oplevet at de egentlig har skullet navigere mellem forvaltninger mellem aktører i stedet for at det

i centrum jeg har store forventninger til de forløbsprogrammer og det arbejde vi nu skal lave i fællesskab for

mere målrettede indlæggelser der hvor der er behov for det for den her målgruppe men mest af alt

indsats at vi forhåbentlig kan undgå at nogle af de her børn og unge når dertil at deres psykiske problemer udvikler sig så meget som de desværre får lov til at gøre i dag desuden skal projektet om tidlig indsats styrke sundhedsplejeindsatsen over for udsatte og sårbare børn og familier

vi ved at den tidlige indsats kan betyde meget for den senere udvikling af psykiske lidelser jeg ser også frem til at udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kommer med deres anbefalinger for jeg har også en klar forventning om at de ikke kun forholder sig til den del der handler om somatikken men at de netop også

forholder sig til sammenhængen og det gode patientforløb når vi taler om psykiatriområdet også her skal

følge op på deres anbefalinger for desværre hører vi at det er en udfordring vi ikke bare hører det vi ved

også fra aktørerne på området at det er en udfordring

præcis sammenhæng mellem den kommunale indsats og den regionale indsats vi ved også at

store udfordringer med at rekruttere psykiatere hvilket kan gøre det sværere at tilbyde den tilstrækkelige indsats

en styrket sammenhæng på tværs af sektorer bedre udnyttelse af det sundhedsfaglige personale det både psykologers kompetencer men også sygeplejerskers de steder hvor man ikke kan rekruttere psykiatere og læger med speciale inden for området er noget af

skal arbejde med for at håndtere nogle af de konkrete rekrutteringsproblemer der er regeringen har

psykiatriområdet det er nødvendigt

for den fremtidige udvikling af psykiatrien over de kommende år så vi ikke kommer dertil at vi ikke

hinanden hvis vi kigger på psykiatrien i dag ser

det kan der både være fordele og ulemper ved vi skal jo ikke overføre nogle af de børnesygdomme vi har talt om tidligere

bedre på hvad der giver værdi for den enkelte patient det giver også god mening at få arbejdsgruppen til at undersøge nærmere hvordan indsatsen på området kan blive bedre understøttet af strukturen og incitamenterne i psykiatrien hvis der er noget vi kan gøre fra centralt hold

regionerne det er også en opgave som vi som regering ønsker at have stærkt fokus på og som jeg også håber på at vi bredt i folketinget kan få et stærkere fokus på det synes jeg også

vedtagelse i høj grad afspejler

jeg forventer mig meget af de initiativer

har iværksat på området i fællesskab

at samle op på de erfaringer vi har fra

er også behov for at samle op når vi taler udvikling

hvor de peger på erfaringerne med en række tværgående

projekter der har haft til formål at skabe bedre sammenhæng i forløbene for borgere med psykiske lidelser rapporten har nogle rigtig gode pointer jeg tror det er vigtigt at vi bliver bedre til når vi taler

ikke bare bliver et enkelt forsøg et enkelt sted

indgå flere steder som jeg har nævnt tidligere skal vi også

det er i høj grad en vigtig del af

kan følge de midler vi afsætter

kommer ud og kommer patienterne

fælles ressourcer til udbygning af kapaciteten i psykiatrien til flere varme hænder og flere sengepladser når det handler om varme hænder

vi se at vi har haft en ret stor vækst i antallet af medarbejdere men hvis vi kigger på antallet af sengepladser

ambulante behandlinger i psykiatrien men når vi samtidig kan se på de seneste tal at vi har tre og tyve procent genindlæggelser

jeg glæder mig meget til debatten i dag

det videre samarbejde om hvordan vi fremadrettet skaber mere ensartethed

politisk forpligtelse til at sikre

vi tage tigerspring

hele tiden udvikle vores psykiatriområde så vi får

sikrer rekruttering af medarbejdere

høj kvalitet for patienterne ventelisterne er heldigvis for nedadgående der behandles flere patienter og personalet har fokus på at behandlingen i mindre grad end tidligere skal foregå med tvang

i sidste uge kunne man i medierne læse at psykiatrisk center ballerup som det første sted i landet har undgået at bruge bæltefikseringer i hundrede dage

være en del af fortællingen om det stærke faglige fokus der er hos vores

sagt at der skal ske mere udvikling desværre ikke på alle områder går så hurtigt som man kunne ønske

huske at anerkende de steder hvor det heldigvis går fremad og hvor vi kan se at patienterne

skabe gode forhold for patienterne i psykiatrien jeg er også åben over for konkrete og gode forslag til hvordan vi kan forbedre psykiatrien og jeg håber sådan set at det fælles vedtagelse der ligger i dag

er udtryk for at det her ikke er et område hvor vi skal have polemiske diskussioner men i høj grad er udtryk for

hovedsageligt når der sker noget forfærdeligt

vi sat utrolig mange ting i gang vi har afsat penge til nye og moderne bygninger

som ikke er åben fordi de ikke kan få personale

oplever gang på gang at det hele bider sig selv i halen

som for fem år siden og at vi nærmest har ligget på det niveau i de sidste ti år og det er selv om antallet af behandlingskrævende psykisk syge er steget med tre og fyrre procent

til to tusind og fjorten det svar vi får fra forskellige ministre og som ministeren også selv var lidt inde på er at udvidelsen af den ambulante udredning og behandling

men jeg tvivler specielt når

de her henvendelser om dem der ikke kan indlægges eller

det være sig unge piger eller voksne mænd jeg mener at vi skal se at få vendt udviklingen i psykiatrien og lige her og nu

brug for sengepladser og personale som jeg var inde på

det penge til senge så vi må jo se

styringsredskaber og på hvad der er brug for i psykiatrien den nye aftale om nye

halvtreds pladser i den almene psykiatri

også nødt til at se på hvordan vi så sikrer de mennesker

og at vi sikrer at de kan blive indlagt når de har brug for det

men

tage sig af dem når de bliver udskrevet sagen er den at vi ikke har et sammenhængende forløb

en psykisk sygdom ministeren var også inde på

i det kommunale sikrer at

andre ting i skoletiden vi kan jo se når headspace i nogle kommuner

ikke fortsætter en psykisk sygdom

det kommer til indlæggelser og udskrivninger og er i sundhedsvæsenet i mange år

er nogle ting der virker problemet er bare hvordan vi implementerer det rundtomkring for hvis vi sikrer

har brug for at blive indlagt til behandling

nok fordi det gjorde et rigtig stort indtryk på mig

en tur til trieste og se hvordan de har det dernede så jeg håber at

på styringsværktøj pladser

det kunne da være rart hvis

sammen herinde kunne se på hvad der har virket og få det implementeret og så se på hvordan vi

at der i regi af satspuljen for to tusind og sytten til

tyve er igangsat nye initiativer på området såsom specialiserede socialpsykiatriske afdelinger og forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer som skal sikre bedre og sammenhængende behandlingsforløb folketinget ønsker at understøtte gode behandlingsforløb for mennesker med psykiske lidelser folketinget ønsker at forbedre indsatsen ved som en del af styringsarbejdet for psykiatrien at undersøge om der eksisterer

for mennesker med psykiske lidelser med afsæt i anbefalinger fra udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen folketinget opfordrer regeringen til øget fokus på bedre indlæggelsesforløb herunder forebyggelse af genindlæggelser

om ordføreren ikke er enig i at der også er brug for et

faste bevillinger på finansloven frem for at det er noget der kører over bevillinger gennem satspuljen som ganske vist også bliver finansieret over finansloven at det kommer over som et

genindlæggelser tvangsindlæggelser rask fra i dag og så

hvor de udskrives for hurtigt og derfor bliver indlagt igen og igen når den samlede personalegruppe på psykiatrisk hospital i risskov siger stop skal vi lytte lige før jul sendte overlægerne sygeplejerskerne psykologerne og social og sundhedsassistenterne sammen et åbent brev til region midtjylland hvori de beskrev at de længere kunne stå inde for kvaliteten af behandlingen og at de anså forholdene for at være fagligt uforsvarlige brevet kom lige efter opråbet fra politiet i forhold til tvangsindlæggelse af patienter

om dagen rykker politiet ud for at hjælpe med at tvangsindlægge en patient politiet siger at kan magte opgaven

hverken har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte opgaven godt nok siden to tusind og syv er antallet af tvangsindlæggelser hvor politiet hjælper steget med seks og tres

i samme periode det vil sige fra to tusind og syv til to tusind og seksten er antallet af sengepladser faldet med cirka elleve procent det svarer til næsten fire hundrede sengepladser i to tusind og femten blev næsten hver fjerde patient i psykiatrien genindlagt kort tid efter udskrivelsen ja tallene og historierne taler for sig selv psykiatrien har barske vilkår men lad mig slå fast med syvtommersøm at patienter skal udskrives på baggrund af en lægefaglig vurdering

der ikke er plads eller personale nok det seneste tiltag om de socialpsykiatriske afdelinger skulle meget gerne give noget kapacitet i psykiatrien fordi funktionen gerne skulle føre til færre genindlæggelser og færre tvangsindlæggelser når personalet får nogle bedre værktøjer kombineret med en høj faglighed

slå fast at kapaciteten er en del af løsningen men ikke det hele den fagligt bedste løsning er jo ikke at

lade patienterne være indlagt for evigt alle mennesker vil gerne hjem til familien til det netværk og den hverdag man har

ingen bliver rask af at være indlagt længst muligt

mennesker en ordentlig sammenhæng mellem psykiatrien og de opfølgende indsatser er ekstremt vigtig samspillet og samarbejdet mellem sektorer og forskellige faggrupper som ministeren også var inde på helt afgørende hvis vi skal sikre en ordentlig behandling kvalitet og tryghed for den pågældende patient det er tvingende nødvendigt at vi bliver bedre til at sørge for at den ene hånd tager over hvor den anden slipper og at mennesker ikke falder mellem to eller flere stole i den kontekst synes jeg at det er bekymrende at regeringen ikke nævner psykiatrien med ét ord i regeringsgrundlaget jeg håber ikke det er et generelt udtryk for en nedprioritering i socialdemokratiet ønsker vi en reel ligestilling mellem de psykiske og fysiske sygdomme og når vi ser på det

men jeg noterer mig også

ønske om at løfte psykiatrien fremadrettet derfor ser jeg også frem til den her forespørgselsdebat hvor vi kan drøfte både udfordringerne men også de mulige tiltag der kan komme på tale i forhold til den pressede psykiatri og jeg skal på vegne af mine kollegaer fra radikale venstre venstre sige at

er omdrejningspunktet det samme det danske sundhedsvæsen er til for danske patienter uanset hvilken lidelse man har og det må og skal være patienten som altid er i centrum for os i venstre har det været væsentligt at sikre samme rettigheder for patienter i somatikken

faktisk samme udredningsret på tredive dage ligesom det

at sikre midler til indsatser i psykiatrien sammen med satspuljepartierne har vi prioriteret midler til en kapacitetsopbygning både i det fysiske men også personalemæssigt

to tusind og elleve blev psykiatriordfører

som ønskede at mødes til en kop kaffe og jeg inviterede inden for på skift og de første input som jeg fik fra personale og organisationer

også havde nuancer for til debatmødet det var i øvrigt sammen med

flere sengepladser men

også bedre ambulante tilbud og jeg tror hvis jeg skal være ærlig at sandheden ligger et sted midtimellem siden to tusind og elleve har vi gennem satspuljen prioriteret midler til flere sengepladser midler som siden er blevet permanentgjort og altså nu er på finansloven ligesom vi har prioriteret midler til en styrket ambulant indsats

det har betydet at vi i de seneste år har set en markant stigning i antallet af ambulante patienter og kortere indlæggelser

for sig glædeligt for det viser jo at den omlægning af psykiatrien som vi har ønsket fra politisk hold nu er en realitet men det rejser også en række spørgsmål de seneste år har personalesammensætningen i psykiatrien ændret sig og antallet af sengepladser er også faldet de seneste år så man nu med rette kan stille spørgsmålet om personalesammensætningen er optimal

vi havde jo i satspuljekredsen faktisk en ambition om at vi skulle øge antallet af sengepladser for det er klart

og er man behandlingskrævende i en sådan grad at man har brug for at være indlagt

så skal sengekapaciteten da være til rådighed de seneste år har vi set en markant stigning i antallet af genindlæggelser og det bør vække bekymring siden to tusind og ni er genindlæggelsesprocenten steget med cirka tyve og den stigning bør få os alle til at løfte øjenbrynene og spørge os selv

vi skal finde en del af svaret og en del af løsningen netop nu arbejder udvalget vedrørende det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

hvordan vi kan styrke netop det sammenhængende sundhedsvæsen og blive bedre til at sikre gode overgange så færre i fremtiden vil opleve at blive

mellem to stole eller i det hele taget føle sig fortabt i et stort sundhedsvæsen

særlig når man er i en sårbar

udsat position jeg tror også vi skal finde en del af svaret i den styringsmodel som vi har valgt psykiatrien psykiatrien er jo ikke underlagt produktivitetskrav som vi kender det fra

somatikken men er primært rammestyret i to tusind og fjorten nedsatte den tidligere sr regering en arbejdsgruppe som skulle se på hvordan styringsmekanismerne i psykiatrien er skruet sammen og alene sommerens diskussion om

som blev prioriteret til psykiatrien via satspuljen i sommeren to tusind og fjorten

for at se på hvordan man i psykiatrien opnår større ensartethed for så vidt angår for eksempel monitorering vi skal have bedre muligheder for at følge op og sætte ind dér hvor udfordringerne er størst i somatikken har vi i disse år et større fokus på der skaber værdi for patienten og det fokus skal vi også have i psykiatrien vi hører alt for ofte triste historier og man glemmer eller overser de gode historier personligt blev jeg så glad da vi i sidste uge kunne læse at man på psykiatrisk center ballerup havde fejret hundrede dage uden bæltefiksering og en del af succesen skyldes et øget fokus på leg bevægelse og motion ligesom sygefravær arbejdsskader og anmeldelser af vold og trusler

handler specifikt om forholdene i hospitalspsykiatrien og muligheden for at blive indlagt og for at forblive indlagt hvis det er det man ønsker vi har på det seneste oplevet en kraftig stigning i søgningen til psykiatrien i perioden

fjorten steg antallet af patienter i den regionale psykiatri med tre og fyrre procent

i psykiatrien hvis man sammenligner med

jeg er helt med på at vi godt kan diskutere sengepladser som den eneste løsning på problemet det er

i socialpsykiatrien og i det forebyggende arbejde der

mangler sengepladser set i forhold til hvor svært det er at blive indlagt og hvor svært det er at forblive indlagt

af det nødråb som en samlet personalegruppe på psykiatrisk afdeling i risskov sendte til politikerne de gjorde det fuldstændig tydeligt faktisk nærmest skræmmende tydeligt at systemet ude hos dem var ved at bryde helt sammen til skade for personalet

og til skade for patienterne virkeligheden er at borgere med psykisk sygdom ikke får den behandling de burde kunne forvente det er borgere der er i en yderst sårbar situation

vi tilbyder dem nogle gange forhold vi aldrig ville drømme om at tilbyde andre steder i hospitalsvæsenet antallet af genindlæggelser er stigende vi oplever det man kalder fredagsudskrivninger hvor de mindst syge udskrives til weekenden for at sikre plads til nye og akutte indlæggelser uanset om borgerne mener at være klar til at blive udskrevet og uanset om det sundhedsfaglige personale vurderer at det er forsvarligt

afdelinger hvor det alene var de sundhedsfaglige afgørelser der gjorde om man kunne blive indlagt men det er klart at hvis man skal gøre det

ressourcer med til det

der er nogen der går og drømmer om at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling det er en situation man først kommer i

kunne få kontrol over sin tilværelse igen til gengæld ønsker langt de fleste også at blive udskrevet så snart de har muligheden for det

fuldstændig urimeligt at det er så svært at blive indlagt

det er så svært at bevare muligheden for at forblive indlagt

blandt andet derfor har vi oplevet en kraftig stigning i antallet af patienter i retspsykiatrien borgere der ganske enkelt ser sig nødsaget til at havne i kriminalitet for at få hjælp

er gået så lang tid uden tilstrækkelig hjælp at de havner i kriminalitet retspsykiatrien har hvert år de seneste år oplevet en stigning på syv procent om året det er en ganske dramatisk stigning og det er det især fordi den fortsætter

en styrkelse af hospitalspsykiatrien med flere sengepladser og mulighed for længerevarende indlæggelser så vi kan minimere antallet af såkaldte svingdørspatienter det er flere ressourcer til aktiviteter på afdelingerne en mangefacetteret vifte af tilbud med musikterapi motion kognitiv terapi og

vi har erfaringerne og vi ved hvad der virker

nu er der flere der har nævnt de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger og dem bliver jeg også nødt til lige at berøre

de nye afdelinger er et juridisk og pædagogisk misfoster vi har i mange år haft et klokkeklart princip om at man kun anvender tvang hvis en borger er psykotisk og er til fare for sig selv eller andre det bliver nu fraveget nu kan man opleve en tvangstilbageholdelse

opfyldes nogle specifikke kriterier

faktisk værre endnu faktisk kan man frihedsberøves på de nye tilbud selv om lægen siger at borgerne ikke har en svær psykisk lidelse det er et visitationsudvalg der træffer afgørelse ved stemmeflerhed og lægens afgørelse

om hvorvidt en borger har en psykisk lidelse

og i det hele taget vores syn

burde regeringen straks afsætte midler på finansloven til et løft af psykiatrien der kunne sikre flere pladser i behandlingspsykiatrien så det bliver en lægefaglig vurdering der afgør om en borger kan indlægges frem for som i dag hvor det ofte er en ressourcemæssig vurdering desuden burde regeringen sammen med faglige brugere og pårørendeorganisationer igangsætte arbejdet med en ny psykiatrihandlingsplan jeg skal derfor og fremsætte følgende forslag til vedtagelse

der blandt andet resulterer i mangel på sengepladser antallet af patienter er fra to tusind og syv til fjorten steget med tre og fyrre

mens bevillingerne kun er steget med sytten procent folketinget konstaterer at det har den konsekvens at borgere med en psykisk sygdom oplever vanskeligheder med at blive indlagt på grund af mangel på sengepladser det bør ikke være ressourcehensyn der afgør om en borger med psykisk sygdom kan indlægges men alene en lægefaglig vurdering folketinget skal derfor opfordre regeringen til at igangsætte arbejdet med en ny psykiatrihandlingsplan der kan klarlægge behovet for ressourcer samt optimere samarbejdet mellem borger hospitalspsykiatri og specialpsykiatri arbejdet med en ny psykiatrihandlingsplan bør involvere repræsentanter

som det bør have vi ser desværre mange ulykkelige skæbner i psykiatrien mennesker som af den ene eller den anden grund er kommet i en situation hvor livet er for svært og dem skal vi forsøge at hjælpe bedst muligt nogle har brug for indlæggelse og derfor har vi igangsat flere forskellige initiativer for at skaffe flere

der er afsat midler øremærket til flere sengepladser men alligevel er antallet af sengepladser faldet og der er mangel på dem det duer ikke vi må finde ud af hvordan det hænger sammen og hvordan vi kan sikre at der kommer flere sengepladser vi ser patienter som udskrives for tidligt og der er for mange genindlæggelser det vil derfor være hensigtsmæssigt at undersøge hvilke forhold der gør sig gældende hvordan vi kan undgå disse for korte indlæggelser og hvordan vi kan hjælpe psykiatriske patienter bedre

det må aldrig være kapacitet som bestemmer hvorvidt en patient indlægges eller udskrives det skal altid

vi her i folketinget skal sikre at regionerne har de rammer der skal til for at regionerne kan løfte den opgave derfor har vi igangsat flere indsatser

der er nedsat en arbejdsgruppe som sammen med regionerne kan se på hvordan vi får den bedste behandling ud af disse indsatser og hvordan vi yder den bedste hjælp

og ottehundredetusind personer psykisk sygdom kan ramme os alle og vi skal tage udviklingen alvorligt og arbejde for at færre bliver ramt og at flere kommer godt igennem deres sygdomsforløb meget af den indsats handler om at styrke indsatsen mod stress depression angst og andre sygdomme også inden de opstår andet handler om

løse mere akutte udfordringer med manglende ressourcer på institutioner og bosteder

måske en del af løsningen antallet af psykisk syge kriminelle er steget i takt med at antallet af sengepladser er faldet og også antallet af svært

psykisk syge blandt hjemløse er steget

prioritere den forebyggende indsats højere så der i fremtiden ikke bliver brug for så mange sengepladser og indlæggelser

og at det tager udgangspunkt i en lægefaglig vurdering ikke økonomi ligesom det derudover er vigtigt at patienterne kan forblive indlagt indtil de ud fra en lægefaglig vurdering er klar til at blive udskrevet vi har naturligvis ingen ambitioner om at vi skal tilbage til tidligere tiders sengepsykiatri men vi er helt enige med de fagfolk der understreger at kombinationen af flere patienter færre senge og en manglende udbygning af den ambulante psykiatri

en særdeles farlig udvikling blandt andet fordi vi har set at det kan få fatale konsekvenser hvis man udskriver patienterne for tidligt som samfund har vi en fælles forpligtelse til at sikre at systemet kan håndtere psykisk syge personer også dem der er for raske til at være indlagt men for syge til at bo for sig selv eller opholde sig på de

tager imod dem efter udskrivelsen

jeg jeg vil også nævne at

er enig med de af mine kollegaer der har gjort opmærksom på hvor vigtigt det er at psykisk syge kan få den rette behandling også når de er indlagt forskning viser at for eksempel motion kost og miljøterapi kan mindske den enkeltes brug af medicin

mener vi i alternativet i florida drives et hospital for svært psykisk syge lovovertrædere ved at at patienterne er aktivt involveret i den daglige drift som giver dem nogle nye færdigheder der ruster dem til udskrivelser jeg har også lyst til at

understrege hvor vigtigt det er at vi husker hinanden på at rigtig mange

vi faktisk forhindre at mange af de her mennesker overhovedet får brug for piller en sengeplads eller behandling desværre er vi for dårlige til at forebygge især når det handler om

for få penge på det

har det store konsekvenser for den sociale bæredygtighed men det har også store konsekvenser for vores økonomi psykisk sygdom koster hvert år vores samfund omkring fem og halvtreds milliard kroner i udgifter til behandling og tabt arbejdsfortjeneste derfor er der både fra individets og fra fællesskabets side god fornuft i

den forebyggende indsats

jeg gerne slå fast at alternativet selvfølgelig står klar til at diskutere hvordan man kan gentænke vores systemer og udvikle nye gode løsninger på de udfordringer som psykiatrien står over for nu og på sigt tak for ordet og tak til dansk folkeparti for

så det er muligt at vende tilbage til deres hverdag hurtigst muligt det er trods ministerens mange fine ord altså ikke tilfældet i dag alt for mange afvises i døren når de henvender sig til den behandlende

psykiatri eller udskrives alt for hurtigt for et par uger siden udtalte psykiaternes formand at han ikke kunne afvise at man arbejdede med begrebet rask fredag

af området på trods af de midler som den forrige regering

overført til området

psykiatrien den samme bevågenhed som vi for eksempel giver

derfor også peget på at man fremadrettet burde arbejde for at fem og tyve procent af de nye sundhedsmidler der tilføres sundhedsområdet skulle øremærkes til psykisk syge så vi kunne få bedre rammer og flere uddannede psykiatere og specialuddannede psykologer og sygeplejersker og social og sundhedsassistenter ind i psykiatrien samtidig med at vi styrkede samarbejdet mellem

den behandlende psykiatri og socialpsykiatrien i kommunerne i den forbindelse tror

man burde lytte til lægeforeningen dansk sygeplejeråd foa og danske patienter der har peget på fælles finansiering af psykiatrihuse så man på bostæderne og i overgangen mellem de to systemer kunne trække

på den sundhedsfaglighed vi har i sygehusdelen af psykiatrien og den socialfaglighed der i dag ligger i kommunerne

jeg slet ikke nævnt behovet for en langt stærkere forebyggende indsats eksempelvis

i form af fri adgang til en psykologhjælp til unge

vi måske kunne undgå at mange unges psykiske sårbarhed senere senere hen skal sætte sig som psykoser og sindssygdom det betyder også at vi ikke kun skal se på uhensigtsmæssige strukturer vi skal også se på manglende økonomi eller uhensigtsmæssig fordeling af midlerne til psykiatrien

medborgere der kræver særlig pleje og behandling og tak til ministeren for de indledende bemærkninger som konservative deler det var betryggende at høre at ministeren også ser med stor alvor på udfordringerne og vil følge det tæt der er ikke nogen tvivl om at der i mange år har været et efterslæb på det psykiatriske område samtidig med at der har været en voldsom stigning i antallet af patienter det var derfor også med tilfredshed at konservative var med til at bevilge

to milliard kroner i satspuljemidler til psykiatriområdet fra to tusind og femten til to tusind og atten det var et tiltrængt løft forhåbningerne til forbedringer var store desto mere beklageligt at konstatere at trods de mange penge tilført regionerne har

samlet set ikke udmøntet sig i flere sengepladser på de psykiatriske sygehuse tværtimod er der blevet færre i en tid hvor presset er større end nogen sinde konservative var derfor også tilfredse med at den tidligere minister indkaldte

møde i oktober sidste år

at få etableret nogle bedre styringsværktøjer så vi bedre kan følge satspuljemidlerne fremadrettet

på området på samme måde så vi i folketinget kan få et klart indblik i forholdene når det så er sagt

er kunne konstatere at ventetiderne generelt er blevet meget kortere end for bare få år siden man må så bare håbe at de akut trængende kommer til med det samme og at resten

kan tåle at vente op imod tyve fem og tyve syv og tyve dage

vi også fremover må have fokus på spørgsmålet er så om patienterne udskrives for tidligt fra de psykiatriske hospitaler i den netop udkomne rapport

fra sundhedsdatastyrelsen vedrørende genindlæggelser i psykiatrien kan man konstatere at næsten hver fjerde voksne genindlægges genindlægges og at en fjerdedel af dem

inden for de første tre dage det er overlægens suveræne afgørelse hvorvidt en patient skal udskrives eller ej

omtale i pressen og fra interesseorganisationen sind kunne meget tyde på at man grundet overbelægning eller forventede mange indlæggelser op til en weekend udskriver nogle patienter for tidligt såkaldte prikkerunder om fredagen er ikke god musik i mine ører og af førnævnte rapport kan man også konstatere at der er en større genindlæggelsesprocent for patienter der netop er udskrevet efter en kort indlæggelse uden for dagtid eller i weekenden i det hele taget burde de ansvarlige i regionerne tage rapporten

til efterretning statistikken taler sit tydelige sprog både hvad angår patientgrupper og deres sociale baggrund netop de i rapporten nævnte genindlæggelsesgrupper skulle hospitalerne måske give lidt mere opmærksomhed i nogle dage

den forbindelse ikke undlade at gentage at det ikke er den nuværende

tidligere regerings skyld eller de siddende ministres skyld at psykiatriområdet ikke fungerer optimalt det er regionerne der har driftsansvaret og specielt efter tilførslen af

noget bedre konservative anerkender at der er personalemangel i hele landet

så hospitalerne tilføres de nødvendige kompetencer hurtigst muligt konservative foreslår at ministeren indkalder danske regioner til møde og præciserer at der skal være den nødvendige kapacitet til patienter der har behov for indlæggelse i kortere eller længere tid

i salen og lytter til de indlæg der er kommet

også en god anledning til igen at sige tak til dansk folkeparti for at sætte det her emne på dagsordenen jeg glæder mig til som minister også med de tilsagn der er kommet fra partierne i dag at vi i fællesskab får mere fokus på psykiatriområdet herunder ikke mindst med nogle af de projekter vi allerede har sat i søen men også med nogle af de initiativer vi kommer til at tage i den i den kommende tid herunder det styringseftersyn

men også de anbefalinger der måtte ligge fra udvalget om det nære sammenhængende sundhedsvæsen

desværre alt for mange steder hvor der ikke er en sammenhæng i forløbene i dag og hvor det er borgeren og patienten der ender med at falde ned mellem stolene i stedet for at vi får etableret den sammenhæng som netop skal sikre nogle bedre patientforløb

en tak for debatten og et tilsagn om at det her er et område som optager

har ingen besvarelse fået endnu så jeg tænker om det er noget ministeren vil rykke regionerne

så vi sikrer at vi laver de optimale tilbud til de børn og unge som engang imellem

bliver tilsendt udvalget sådan at der også kommer mere opmærksomhed på det heldigvis kan vi jo se at når det handler om ventetiden

har den været faldende og det er positivt men der er også en række andre punkter hvor der

er god grund til at vi kigger netop både på sammenhængen

for en kvalitet der er i de tilbud som der ligger i børn og unge psykiatrien for så vidt angår undervisningsministeren og

jeg kender jo selv området fra min tidligere

have både halve og hele år væk fra deres undervisningsinstitution som følge af nogle af de forløb de er i nogle af dem har også store sociale fobier som gør at det er svært for dem overhovedet at få den undervisning som de både har krav på

nødvendig for at de kommer godt videre i livet det er et område hvor vi skal have fokus på også det

sårbare grupper skal vi være langt bedre til at forebygge og dermed også sikre en sammenhæng

så ja genindlæggelser skal undgås ventelister skal også være korte og forebyggelsen skal